da udenrigsministeren er blevet syg udgår punkt ni førstebehandling af b en og fyrre af dagsordenen for mødet i dag jeg skal oplyse at klima energi og bygningsministeren er regeringens repræsentant under tredjebehandlingen af punkt seks på dagsordenen

er regeringens repræsentant under førstebehandlingen af dagsordenens punkt ti

jeg tingets samtykke som givet det er

og tredive af trine bramsen liv

karina lorentzen dehnhardt og johanne schmidt nielsen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v en og tredive af martin henriksen martin geertsen og tom behnke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

vi gør et lille ophold så samtalerne kan

endnu nogle få samtaler der kan flytte ud

jeg tror vi kan gå i gang med næste punkt på dagsordenen

åbnet herre karsten lauritzen som

sådan kort skal gennemgå lovforslaget

at der er en ændring som handler om at

skal være nemmere for politiet at håndtere hittegods heriblandt regler om at politiet selv skal kunne afgøre hvordan bekendtgørelse af salg af hittegods gøres mest effektivt i dag er der

skal offentliggøre hvornår der er en hittegodsauktion i det lokale dagblad

på det område ved brug af moderne teknologiske

der har været en arbejdsgruppe under rigspolitiet

nogle anbefalinger som justitsministeriet et stykke hen

tilsluttet sig og som jo handler om at

har noget imod at man gør tingene mere effektivt vi har sådan set en erklæret politik om at vi skal køre længere på literen den offentlige sektor skal køre længere på literen og med lovforslaget lægger man op til at kunne effektivisere så man kan løse de

tyve procent billigere eller tyve procent mere effektivt end tidligere

at man samler og centraliserer har vi ikke noget imod men vi synes ikke nødvendigvis det er de rigtige steder ministeren har valgt

som er en del af aftalen om

anklagemyndighedens økonomi efter venstres opfattelse ville det være naturligt

det er noget partierne har krav på at diskutere

her lovforslag for det indeholder flytning af en række betjente fra politikredse til nogle opgavefællesskaber i lovforslaget lægger man op til at de her opgavefællesskaber skal være ved henholdsvis københavns vestegns politi og midt og vestjyllands politi og i venstre har vi den politik at når man skal

skal vi gøre det i områder hvor statslige arbejdspladser betyder

nævneværdig saglig begrundelse for at samle tingene omkring de større byer skal det altså ske andre steder og og derfor er vi noget kritiske over for den fordeling ministeren har lavet og vi er undrende over for at det ikke har

er omkring politiets økonomi og derfor vil vi

for venstre ret vigtigt at vi har et effektivt politi men også at vi under effektivt politi kan sikre os

at vi placerer de statslige arbejdspladser i de områder hvor det gør mest gavn og det er vores opfattelse de opgavefællesskaber som

muligheden muligheden for at man kan påklage en afgørelse

ikke længere vil kunne påklage en afgørelse

når der er tale om en bemyndigelse

til en minister og ministeren så i forklaringen af hvad man bruge den her bemyndigelse til i det her tilfælde en bemyndigelse til

ikke kan påklage en afgørelse så skriver mindre væsentlige sager og

man må forklare hvad det er for nogle sager det handler om så folketinget kan tage stilling til hvorvidt vi synes det er fornuftigt eller ej og

dække sig ind under begreber som mindre væsentlige sager så det er noget vi i venstre vil forfølge under udvalgsbehandlingen

vi har den holdning at man skal centralisere og effektivisere men man skal ikke gå på kompromis

med den betjening som borgerne får

der jo ligger i at man kan påklage en afgørelse og hvis man skal begrænse muligheden for at påklage dem skal folketinget gøre det med åbne øjne og vide hvilke sager det handler om og det er ikke klart med

på nuværende tidspunkt ikke kan støtte lovforslaget men

at konkludere at det primært er med udgangspunkt i sidstnævnte at vi står her i folketingssalen i dag det fremsatte lovforslag indeholder fire elementer som alle har til formål at understøtte et bedre retssystem jeg vil fremhæve to af de fire elementer

understøtte at politiets behandling af visse sager inden for våben og tilladelsesområdet kan samles i de her opgavefællesskaber som den tidligere ordfører også var inde på dermed sikres større effektivitet og ikke mindst

blive højere andet element er en forbedring af hittegodsloven så hittegods blandt andet kan finde sin ejermand via annoncering og auktioner over ikkeafhentet hittegods kan foregå på internettet hvor de fleste auktioner nu om stunder foregår

afhentet kan destrueres med det samlede lovforslag sikrer vi en lovgivning der er anvendelig og praktisk i det gode arbejde som hver dag udføres af vores politifolk og andre gode ansatte i hele landet

betænkelighed i forhold til hvor de skal placeres men det er

det er i hvert fald noget vi kan tage i udvalgsarbejdet når det drejer sig om hittegodset

skal annonceres i lokale dagblade men i et eller flere egnede medier

det er det udtryk der bliver brugt og så tænker

hvis jeg som borger har mistet

gerne vil vide hvor det måske er blevet fundet

men men som borger må det jo noget være rart at vide

skal se om der også er fundet noget

fordi det nu er op til politiet at vurdere hvor

diskussion om hvordan man gør

destruere det eller give det væk og det synes jeg for så

men det kan de så slippe for nu

hvor der er noget administration så har vi jo synes jeg i haft et princip om at den udgift der

udenlandske jægere der kommer til danmark for at jage så ikke

synes i hvert fald det er meget mærkeligt at man

ligesom synes at det lige præcis er embedsfolkene der skal slippe for

adgangen til klagemulighed som som

venstres ordfører også nævnte jeg tror venstres ordfører kaldte det en uskik fordi det ikke var præciseret helt tydeligt hvad det er man giver

er vil jeg sige at jeg synes det er noget principielt jeg synes faktisk ikke ministeren skal have den bemyndigelse jeg synes det skal være sådan at hvis man vil ændre en klageadgang

det hernede i folketingssalen vi tager beslutningen så det kan vi i hvert fald ikke støtte i dansk folkeparti og det synes jeg er væsentligt så vi er noget skeptiske med

til færre udgifter det kan højne kvaliteten og det kan styrke ensartetheden i behandlingen af sagerne på tværs af landet vi støtter også ændringerne i hittegodsloven da de er med til at modernisere vores omgang med hittegods ligesom den lovgivning vi lavede

to tusind og tolv

de nuværende regler om annoncering stammer vist fra omkring nitten to og halvtreds og man må jo sige

på en helt anden måde end de gjorde tidligere så vi kan bakke op om den her modernisering så samlet set er det gode forbedringer af politiets arbejdsbetingelser som vi fra radikal side

og jeg synes jo at det havde været det rette sted at

have fået en diskussion af det umiddelbart

har vi i sf i hvert fald ikke noget imod at man effektiviserer

være en fordel for borgerne så de får en nogenlunde ens lige og fair behandling i forhold til det

spørgsmål der har været nævnt om afskæring af klageadgangen tror jeg også at vi

at det er noget som vi ser frem til

så det er en forsigtig positiv indstilling fra sf

godt spørge om sfs ordfører er enig med venstre i at det ville være formålstjenligt at vi

rundt på en masse ansatte et par hundrede vel nærmest i politiet så

politiet omkring våbentilladelser

regeringens handlingsplan for

administration det er

effektivisere statens opgaver det har betydet

selvfølgelig kan det være positivt at effektivisere hvis det betyder en afbureaukratisering af reglerne og hvis det ikke ikke forringer mulighederne eller retssikkerheden for borgerne men måske ligefrem gavner den det er måske et af de elementer som vi skal dykke ned i

hvor borgerne i høj grad er

det andet element handler om hittegods som der også

en opdatering hvor vi lige gør det lidt moderne og

i nærheden af år to tusind og fjorten specielt hvad angår at man kan afholde politiauktioner på internettet i stedet for at

det er da kun at modernisere lovgivningen men vi har selvfølgelig også nogle

bekymringer hos enhedslisten

de sparede ressourcer går hen

politiet har ressourcer nok og hvordan de bruger dem specielt oven på politireformen som jo i høj grad var en centraliseringsopgave den anden bekymring vi har

også en bekymring som dansk folkeparti har nævnt

ministeren nogle kompetencer

at træffe afgørelser at ændre i reglerne noget som i dag altså skal ned forbi

kan sørge for at ministeren har bemyndigelse til at træffe beslutninger om

trummerum hernede i folketingssalen hvor der er demokratisk valgte politikere der tager stilling til hvordan tingene skal se ud

det synes jeg og det synes vi i enhedslisten er en uskik det kan selvfølgelig være relevant og det kan selvfølgelig være i orden men det er helt overordnet noget som man skal bekymre sig om og man skal kigge meget nøje på hvad det er man giver ministeren

der må jeg så også sige

på trods af at jeg har forsøgt at læse det her lovforslag mange gange

mysterium for mig hvad der sker i forhold til borgernes

i forbindelse med med færdselslovens §

udvalgsarbejdet at sørge for dels at det er en meget specifik bemyndigelse ministeren får dels at den klageadgang man har

enhedslisten har bestemt nogle spørgsmål

fastholder at der ikke kan klages over afgørelser

så kan jeg ikke lade være med nu hvor

pengene skal bruges til altså jeg skammer mig jo næsten ved at måtte sige at det havde jeg

og siger at de skal bruges til skattelettelser så kan vi i hvert fald nok acceptere de fleste svar på det første spørgsmål men

være at de går i justitsministeriets store kasse eller finansministerens store kasse eller måske bliver i politiet til til andre opgaver så kan man selvfølgelig håbe at politiet

vil begynde at tage sig af den omfattende indbrudskriminalitet i private hjem i stedet for at spilde tiden på så mange mærkelige ting som razziaer på kalundborg gymnasium og totalkontroller og hvad ved jeg hvor man spilder borgernes penge i stedet for at beskæftige sig med

kriminalitet som er det borgerne vel interesserer sig for men mon ikke

jeg glæder mig til at høre justitsministerens redegørelse

om rækkevidden af de lovbestemmelser vi nu laver hvad er det præcis det kommer til betyde i fremtiden hvordan kommer det til at påvirke

klagemulighederne kan man få det oplyst mere præcist end

vi er fra konservativ side helt enige i de bekymringer der er fremført

kan godt se noget fornuftigt i lovforslaget som sådan men der er nogle bekymringer og dem deler vi jeg er især meget optaget af det man nu vil lave med opgavefællesskaber i politiet

hensigtsmæssigt hvis der er en opgave som som kun er sporadisk og en gang imellem og hvor det er sjældent den forekommer

god mening i at man samler noget ekspertise noget kompetence mere centralt for at få en bedre kvalitet en bedre sagsbehandling det kan være inden for kriminalitetstyper som heldigvis

sjældent der kan det være nødvendigt at man centraliserer for at få noget ekspertviden og det vil jo være rigtig godt i forhold til retssikkerheden og

få opklaret sagerne

sporadisk og en gang imellem ude i politikredsene det er jo hver eneste dag og det er flere gange dagligt

våbentilladelse eller få omgjort en våbentilladelse eller med tvivlsspørgsmål og så videre så det er

er det jo en utrolig borgernær opgave politiet løser og politiet har endda mange politifolk sat på til at løse den her opgave rundt i hele landet for der er rigtig mange der søger om våbentilladelse fordi vi har en restriktiv våbenlov og det er jo fint nok

jo betyde at man så ude i politikredsene ikke længere har ressourcer til de politifolk der i dag sidder og løser de her opgaver

at der hvor vi jo med politireformen ønskede at vi skulle have nogle store slagkraftige politikredse der har kompetencen og evnen og styrken til at løse alle opgaver der kommer altså den fleksibilitet der ligger i at man har en politistyrke der kan løse de opgaver der kommer hen ad vejen

bliver det sværere og sværere efterhånden som man centraliserer flere og flere opgaver og dermed dræner

den fleksibilitet der var meningen med politireformen forsvinder bid for bid centraliserer man trækker ting ind i rigspolitiet trækker ting over til at det er nogle få steder i landet det skal være

så virker den politireform vi lavede på det punkt i hvert fald ikke længere

det kommer til at betyde helt konkret

have en våbentilladelse til det ene eller det andet der kan være tvivlsspørgsmål hvad er det her præcis for et våben hvilken type tilladelse skal der til

ned på den lokale station i hvert fald lokalt i politikredsene og henvende sig og få en snak om hvad

rejse land og rige rundt med deres våben for at få våbentilladelse det er ikke hensigtsmæssigt

set glædeligt men så mangler der et svar i lovforslaget så er lovforslaget

vi som ordførere kan have så mange tvivlsspørgsmål må ministeren gøre sit arbejde bedre og være bedre til at forklare hvad det er det her går ud på

ikke er sådan at borgerne skal til at flytte sig hvordan har man så

altså i min verden kan det ikke lade sig gøre i min verden hænger det ikke sammen men ministeren har formentlig et godt svar på det og det glæder vi os til at høre

ser frem til udvalgsbehandlingen vi har allerede stillet nogle spørgsmål og der kommer flere

ikke helt ligegyldigt hvordan det her lander det er trods alt både borgerne

kan samles i såkaldte opgavefællesskaber

og formålet med samlingen af opgaverne er at opnå en effektiviseringsgevinst ved en centralisering af sagsbehandlingen at højne kvaliteten af sagsbehandlingen og at understøtte ensartetheden i opgavevaretagelsen

med tankerne bag politireformen havde vi ikke lige præcis aftalt med hinanden at lave så store og stærke kredse at de kunne løfte alting

stadig væk meningen men rigspolitiet har ønsket inden for visse områder at lave nogle centrale steder der behandler visse sager det gode spørgsmål er

ikke til at betyde noget for man vil som borger

finde ud af hvordan ens sag skal behandles men rigspolitiet har ønsket at lave nogle opgavefællesskaber hvor man kan sidde og sagsbehandle sagerne forskellige steder i landet og det synes jeg lyder meget fornuftigt

skal indsættes bemyndigelsesbestemmelser i de relevante love der giver den pågældende minister adgang til at fastsætte regler om hvilken myndighed inden for politiet

siden nitten to og halvtreds da de nuværende regler om hvordan man skal annoncere hittegods

der betyder at man ikke kun kan sælge hittegods på auktioner men at borgere også får mulighed for at

og byde på de forskellige ting

en hjemmel for at de ting som ikke bliver solgt

god mening i at lave en sådan modernisering

hvordan får den enkelte borger så sikkerhed for hvor man skal kigge henne når nu det er politiet som skal lave skønnet

det laver jeg meget gerne et svar på som forhåbentlig

er en klageadgangen

rigspolitiet men i og med at vi nu giver mulighed for at en opgave kan flyttes til en kreds

at det er hvor bebyrdende administrative afgørelser efterfølgende oversendes til strafferetlig behandling og eventuel domstolsprøvelse og det betyder altså at sagerne i forvejen skal sendes videre

en afgørelse ved domstolene og at det derfor er der man skal lave en prøvelse af sagen hvorfor man ikke behøver at have en klageadgang til den ved politiet

sådan at alle folketingets medlemmer

hvad videre til en afgørelse ved domstolene

sager man også påtænker taget med i lovforslaget som det er beskrevet det skal jeg meget gerne uddybe på en måde som

hvis en tysk politibetjent vil tage sit våben med til danmark

samme måde som vi har ophævet det i øresundsregionen hvor dansk og svensk politi jo også samarbejder i grænseområdet og

en form for ligestilling af den praksis der i forvejen er i øresundsregionen som vi lægger op til

nogle som ønsker at tage til andre lande og gå på jagt

handler om de offentligt ansatte og ikke om dem der privat ønsker

emner der har været debat om

placeringen af de her arbejdspladser hvor

det er små ting der er tale om men har folketingets medlemmer lyst til at invitere mig til et møde i retsudvalget kommer

om den her løsning det er ikke specielt afklaret så det ville være begrænset

alligevel ville kunne sige men jeg starter med at sende skriftlige svar over og hvis folketinget så ikke synes at det tilfredsstiller spørgelysten

ministeren siger at ministeren tager til efterretning at det var et lovforslag som de fleste af de partier der er med i aftalekredsen om

taget så lang tid men det er ærgerligt at det så ender hernede i folketingssalen

jo få det indtryk at ministeren eller rigspolitiet for den

for venstres vedkommende vil vi godt have lidt hånd i hanke med hvad der foregår også i politiet og også

opgaver bliver placeret henne vil godt

møder og andet så kommer jeg til mit spørgsmål og det er

hvad begrebet mindre væsentlige sager dækker over det begreb der står i lovforslaget kunne ministeren forklare hvad

er altså intet nyt under solen og som jeg sagde er det ikke

det er ikke sådan at man ikke skal klage

der skal rejses en tiltale der vil det jo være ved domstolene der finder en prøvelse sted og hvor det skal være hjemlet så jeg forsøger ikke at komme med noget fusk

til rigspolitiet i relation til mindre væsentlige sager

er der ikke nogen politikere man i sidste ende kan gå til

justitsministeriet sidder en valgt politiker det er justitsministeren og i spidsen

man udsteder eller ikke udsteder våbentilladelser i dag

på politiets våbenkontorer at man føler et behov for at centralisere

hvad er filosofien bag det så burde det vel være ét sted man gjorde det hvis det overhovedet skal give nogen mening den der mellemløsning

giver jo ikke meget mening det andet spørgsmål er får politikredsene lov til at beholde de bevillinger de har

alle steder men måske ikke har våbensager nok til at det kun er det man fylder sin arbejdsdag

med sidder man også og laver andre ting

vil være en mere ensartet og hurtigere sagsbehandling for folk vil kende sagerne de vil kende alle de forskellige vinkler der kan ligge rundt omkring det for de sidder og arbejder med det hele tiden

at arbejder med de her sager

men kan så sende det af sted til to steder i landet hvor man vil sidde og arbejde med det det synes jeg altså er meget meget fornuftigt så kan de politifolk som så er tilbage i kredsene

til et sted der er centralt hvor der så skal sidde nogle folk som så måske nok

hurtigere fordi det er det eneste de laver

henne men fred være med det det kan være

ikke for borgeren gør nogen stor forskel men jeg tror godt at det for den effektive sagsbehandling der

så skal man ikke længere udfylde formularer jeg går ud fra at selv om man er politimand fra tyskland eller fra norge eller fra sverige eller hvor man nu kommer fra

så vi ved hvilke våben der er i landet lige så vel som vi skal udfylde nogle papirer når vores politifolk tager andre steder hen så jeg går ud fra at formularerne egentlig stadig væk skal udfyldes det

ligesom vi har en aftale på den svenske del hvor vi i øresundsregionen omkring grænsesamarbejdet jo også kan hjælpe hinanden på begge sider af grænserne så det handler alene om at de offentlige jo altså er på arbejde

ingen grund til at statskasserne på den måde

men selv om der skal være registrering og uanset hvordan den i givet fald skal finde sted slipper man altså så for at sidde og

på regeringens vegne på grund af udenrigsministerens sygdom jeg tror han er på vej men det er beklageligt at han ikke er nået frem nu vil jeg lige give den en halv minut ellers må vi afbryde mødet og det er ikke tilfredsstillende

en lille smule sent men vi går i gang

det udenrigspolitiske nævn og sikre sig at nævnet er orienteret inden man løber af sted med en historie i offentligheden i stedet valgte man at stille statsministeren og formanden for det udenrigspolitiske nævn op foran kameraer og bekendtgøre at regeringen er klar til at sende danske styrker til udlandet i hjertet af det afrikanske kontinent man kan spørge sig selv om det er en hensigtsmæssig fremgangsmåde både i forhold til de udsendte og i forhold til

at inddrage folketinget og sikre sig opbakning til sin udenrigspolitiske linje

en ordentlig måde at føre politik på slet ikke i i en så alvorlig sag som udsendelsen af et militært bidrag er

da vi havde drøftet det efterspurgte vi en mere konkret plan for et dansk bidrag i centralafrika altså

skal løses og hvilke rammer danmarks bidrag skal operere i det har vi efterfølgende fået svar på

i det udenrigspolitiske nævn

udsendelsen af et begrænset antal personer i form af sikkerhedspersonel og forbindelsesofficerer de udsendte danskere vil løse opgaver til støtte for fns fredsopbygningskontor i den centralafrikanske republik samt i regi af

hele operationen hviler på et solidt fundament i form af tre fn resolutioner venstre er fuldt bevidst om den humanitært og sikkerhedsmæssigt katastrofale situation i den centralafrikanske republik den kan let eskalere og destabilisere hele regionen fn vurderer at cirka halvdelen af befolkningen har humanitært behov og antallet af internt fordrevne er nået op på syvhundredetusind dertil kommer en kvart million flygtninge i nabolandene

sekterisk vold og der drages paralleller til

med store humanitære omkostninger derfor kan vi i venstre også i dag støtte udsendelsen af et dansk bidrag til den

på trods af vores indledende skepsis vi støtter en aktiv dansk udenrigspolitik der bidrager til at stabilisere situationen i den centralafrikanske republik og jeg ønsker vore udsendte held og lykke og god vind

har efterhånden slået dybe rødder i det danske folketing

vi i venstre udelukkende ser som positiv

er også en udvikling som kalder på eftertanke i takt med at vore bidrag udsendes til regioner som ligger stadig længere væk fra europa

opfordre til at der tages initiativ til at fremsætte en egentlig strategisk ramme for udfoldelsen af danmarks udenrigspolitik der er behov for en mere grundlæggende debat om hvordan vi bedst bruger vores forholdsvis begrænsede militære og udenrigspolitiske kapacitet og ressourcer jeg håber derfor at udenrigsministeren når han engang er blevet rask i lyset af vores nyeste engagement i centralafrika

initiativ til et strategisk gennemsyn

der bliver noget flyvning men

at vores flyvevåben kan leve op

det højeste humanitære alarmberedskab hele befolkningen på omkring fire

millioner vurderes at være berørt af situationen og mere end to en halv

millioner mennesker vurderes at have akut behov for fødevarehjælp og humanitær adgang er meget begrænset givet den alvorlige sikkerhedssituation lige præcis det kan et dansk fly

danmark har allerede bidraget med penge til humanitær støtte i tretten senest med den bevilling på fem og tyve million kroner i december

alt i alt har vi så vidt jeg har fået oplyst støttet med tres

den danske indsats

også den militære handler jo i høj grad om at forebygge at krisen breder sig til nabolandene over en halv million mennesker er internt fordrevne og trehundredetusind er allerede flygtet ud af landet med støtten anerkender danmark fns beslutning om at gribe ind vi bakker op om såvel

den afrikanske unions indsats altså misca og den franske styrke under fn mandatet vi støtter også det integrerede fredsopbygningskontor

fns generalsekretær fremlagde i sikkerhedsrådet i februar så ud over at støtte de nuværende operationer i den centralafrikanske republik

også være med til at etablere en egentlig fn fredsbevarende operation og det er jo vigtigt for mig

indsatserne foregår under et solidt folkeretligt mandat altså et mandat i fns

og fire og tredive og radikale venstre kan derfor støtte

nogle tilfælde er civilbefolkningen der lider ved de konflikter som opstår

at der kommer nogen udefra og hjælper til med at genoprette stabiliteten det her er jo også et godt eksempel på det man kalder samtænkning

sammenhæng mellem en militær indsats og en efterfølgende civil indsats i det pågældende område det er mandateret af fn fn er en meget aktiv medspiller i hele den her operation vi er i forvejen i mali og kan

så må sige bruge noget

den kapacitet vi har dér derfor er det dybt meningsfyldt at

og dræbe og fordrive landets muslimer flere tusinde er ifølge fn blevet dræbt op imod en million er jaget på flugt og det er rigtigt at halvdelen af befolkningen har akut brug for humanitær hjælp associationerne til rwanda katastrofen er jo meget nærliggende danmark har for nylig støttet den centralafrikanske republik med seks og tredive million kroner til humanitær hjælp derudover har regeringen bevilget ti million kroner til landets nye midlertidige regering til aflønning af embedsmænd og politi og yderligere er der senest blevet givet femten million kroner ekstra til at afhjælpe

de her bidrag må efter enhedslistens opfattelse opfattes som midlertidige beløb idet der er brug for en langsigtet indsats i centralafrika fns indsats i den centralafrikanske republik binuca prøver at afhjælpe den humanitære krise sikre afvæbning og reintegration af militserne og støtte genoprettelsen af den statslige funktion desuden prøver de at koordinere den militære indsats støttet af

fra frankrig og fra eu alle tre er fn sanktionerede aktioner hver for sig fns generalsekretær ban ki moon er nervøs for situationen i landet han mener at der skal flere tropper til landet og at

fn styrke til afløsning af de tre styrker som agerer lige nu den danske regering beder folketinget om opbakning til at stille med det hercules fly der i øjeblikket er i mali enhedslisten anbefaler at danmark

humanitære del af indsatsen i den centralafrikanske republik herunder transport af fødevarer flygtninge sårede grej og byggematerialer til flygtningelejre vi anbefaler danmarks aktive støtte til fns freds og forsoningsproces hvori lokale og religiøse ledere inddrages det sker i samarbejde med den centralafrikanske republiks overgangsmyndighed og regionale organisationer og skal vies stor interesse vi anbefaler at danmark aktivt støtter fns hjælp

statens kapacitet til at yde basale servicefunktioner over for befolkningen herunder at assistere med forberedelsen af nationale valg dette omfatter omfatter også fns støtte til genetablering af statens funktioner og tjenesteydelser herunder politi retsvæsen og fængsler og desuden i en overgangsfase at udbetale løn til administrationen i forskellige sektorer blandt andet sundheds og

uddannelsessektoren enhedslisten anbefaler at disse tre indsatser støttes med ekstraordinære økonomiske bevillinger til ovenstående opgaver også i den nærmeste fremtid men vi anbefaler ikke at danmark deltager i den militære del af indsatsen i

før der er tale om en fn ledet fredsbevarende styrke med et klart fn mandat det er også det ban ki moon peger på vi anbefaler at regeringen arbejder aktivt for at fremme ban ki moons forslag

og om nødvendigt stabiliserende fn styrke under fns ledelse og arbejder aktivt for at sådan en styrke oprettes hurtigst muligt når grundlaget er på plads er vi også indstillet på dansk deltagelse men selv efter etablering af en sådan fredsbevarende styrke vil der være brug for opbygning af og demokratisk ledelse af staten hjælp til udvikling og forbedring af levevilkårene i landet

der er brug for et omfattende forsoningsarbejde mellem de forskellige befolkningsgrupper

i danmark og

og glæde sig over at det tyder på at et enigt folketing kan stå bag en indsats her især i lyset af at en vurdering om at det faktisk i den centralafrikanske

er det helt rigtigt at et samlet

at vi bidrager til denne

og der er blandt andet i øjeblikket ikke nogen myndighed der kan garantere befolkningens sikkerhed

og den støttemission der er fra den afrikanske union der hedder misca

en sammenbrudt stat er det derfor også helt rigtigt at fn forsøger at gå ind og hjælpe til fns sikkerhedsråd har vedtaget resolution

og fire og tredive der fastslår at situationen i den centralafrikanske republik er en trussel mod international fred og sikkerhed der er derfor brug for initiativer til at skabe stabilitet og konfliktløsning og derfor

at man får genskabt stabiliteten i landet fn har anmodet om transportbidrag fra danmark og da det kan gøres i sammenhæng med den aktive mission vi allerede har i mali

vigtigt at få fastslået her i dag at den danske

bevarer fuld kommando over de danske tropper

så tit når vi taler transportbidrag at mange mennesker måske ikke

det her er noget der er særlig farligt

er det ikke fordi det ikke er en farlig mission eller en alvorlig mission

selvforsvar samlet set er det altså en opgave som dansk forsvar kan løse den kan holdes inden for forsvarets budget og vi

en del af afrika der har ligget på randen af borgerkrig og som har enorme humanitære omkostninger det er med andre ord en mission vi som land kan tage et ansvar for og bidrage til en løsning af og derfor støtter vi naturligvis beslutningsforslaget

samtidig vigtigt for mig at understrege at de fn

indsatser som flyet vil kunne udføre opgaver for i car hviler på et solidt folkeretligt grundlag med mandat i fns sikkerhedsråds resolutioner

også gerne bemærke at det danske transportflybidrag ikke vil være til rådighed for eus operation i car henset til

forsvaret har oplyst at meromkostningerne til den udvidede opgave i den centralafrikanske republik forventes at udgøre

million kroner alle meromkostninger forbundet med opgaven forventes at kunne afholdes inden for forsvarets eksisterende økonomiske ramme for minusma på en og tredive million

for dele af forsvarets omkostninger vedrørende blandt andet lønudgifter flyvetimer og serviceydelser desuden er etablerings og hjemtagningsomkostninger indeholdt i b otte og tyve økonomien jeg vil gerne udtrykke tilfredshed med at forsvarets kapaciteter endnu en gang fleksibelt bidrager til en international indsats der hvor der er behov for det de danske soldater udsendt med vores c en hundrede og tredive bidrag i mali yder en prisværdig indsats og løser opgaven med en høj grad af professionalisme

jeg vil som også andre her i salen i dag ønske dem alt det bedste med den opgave der nu skal løses som afslutning vil jeg gerne takke ordførerne for en god og konstruktiv debat og jeg ser frem til det videre arbejde med denne vigtige

men det er selvfølgelig ikke så godt hvis vores momsregler betyder at konkurrencevilkårene for virksomhederne

ikke er lige hvis danske virksomheder er dårligere stillet i konkurrencen på grund af momsreglerne

virksomhed i eksempelvis luxembourg

at momsreglerne giver en virksomhed i luxembourg en konkurrencefordel

det er selvfølgelig heller ikke så heldigt hvis det betyder at de momsindtægter man regnede med man skulle have i danmark

derfor er det grundlæggende ganske fornuftigt at eu har vedtaget et direktiv der sikrer at momsen skal afregnes i forbrugslandet altså der hvor vi som forbrugere

det skal gælde for elektroniske ydelser teleydelser og ting der minder om det hidtil har det alene været virksomheder uden for eu der skulle sikre at der blev afregnet moms i forhold til forbrugslandet men

er i øvrigt et område der har været temmelig meget fokus på for sker der nu egentlig den afregning af moms særlig

for virksomheder uden for eu til den danske statskasse det er der i hvert fald stor diskussion om vi har haft flere samråd i skatteudvalget om sagen med det udgangspunkt at danske butikker

oplever ulige konkurrence

men med eu direktivet

vi stå en situation hvor der fra den første januar to tusind og femten skal betales moms i

ganske fornuftigt og for at sikre at det ikke skal blive et administrativt kaos og at virksomhederne

have styr på reglerne alle steder og indberette til otte og tyve forskellige landes skattemyndigheder så etableres der samtidig en såkaldt one stop shop ordning som betyder at

alene skal afregne moms over for den skattemyndighed hvor virksomheden er hjemmehørende

lande det er som sagt tiltag som vi i venstre grundlæggende finder positive til gengæld finder vi det så uforståeligt at regeringen bruger anledningen til at indkræve flere skatter og afgifter derfor vil det i venstres øjne være ganske naturligt når eu reglerne giver større indtægter at skatter og afgifter sænkes andre steder sådan gjorde vk regeringen i ti år hvis eu regler betød

skulle indtægterne herfra krone til krone gå til at sænke skatter og afgifter

at hvis venstre skal støtte forslaget skal merprovenuet bruges til at sænke skatter og afgifter andre steder det synes vi faktisk regeringen allerede burde have taget initiativ til for regeringen har jo efterhånden gentagne gange sagt at det ikke er regeringens politik generelt at hæve skatter og afgifter

regeringen har sagt noget mange gange og gjort det modsatte men nu har regeringen jo så helt konkret chancen for at leve op til budskabet ved at lade det her lovforslag følge af at det merprovenu der kommer ind bruges til at sænke skatter og afgifter andre steder det er venstres klare opfordring til regeringen i med det her lovforslag og det er også en forudsætning for at vi kan støtte det

desuden forskellige elementer som efter regeringens opfattelse har til formål at imødegå misbrug af momsreglerne

investeringsgoder og udenlandsk indregistrerede turistbusser det lyder umiddelbart tilforladeligt der er dog i høringssvarene rejst kritik særlig af modellen

for investeringsgoder og det vil vi selvfølgelig fra venstres side kigge nærmere på under udvalgsarbejdet som sagt mener vi i venstre at merprovenuet fra forslaget skal bruges til at sænke andre skatter og afgifter og det er som sagt

for at vi kan støtte forslaget hvis intentioner

er i det land hvori varerne købes det synes jeg da også er ganske naturligt at det er sådan

gavnligt fordi det jo er sådan

hvis landene gør det så kan borgerne jo vælge at handle i andre lande

at lade sig registrere i et andet land

bruge forskellige momssatser jeg troede at

være bedst til at drive virksomhed dygtigst til at drive virksomhed

at vinde forbrugernes gunst og stå stærkt i konkurrencen

vi skal betale skat i danmark og jeg tror

får mere ud af deres skattekroner end de ville have gjort med en anden samfundsmodel

man skal være glad for i forlængelse af det kan man jo sige at

de områder af skattesystemet hvor der kan foregå

momssvindel er det jo vigtigt at vi sætter ind og forsøger at komme svindelen til livs

og det hilser vi naturligvis velkommen kan man også sørge for at danske virksomheder får bedre konkurrencebetingelser og konkurrencevilkår i forhold til

der også grund til at hilse det velkommen så alt i alt er der mange gode grunde til at

rejser til udlandet eller bare et smut nede over grænsen handler

lavere eller om herre john dyrby paulsen undlader at gøre det fordi han så er så glad for at betale skat at han hellere vil købe tingene

betaler skat

det kan danskerne og det gør de måske også specielt dem i de egne der ligger i nærheden af grænseregionerne

ikke på nogen måde et udtryk for at danskerne så ikke betaler skat med nogenlunde glæde og er glade for de velfærdsydelser der følger med og er glade

for de lande der har haft en lav moms fordi

leverede de her teleydelser kunne slå sig ned i et land med lav moms og derfor havde en konkurrencefordel

har en høj moms så derfor er det her i høj grad en fordel for

danske selskaber som stilles bedre i konkurrencen og derfor kan

også delen

lettelse at virksomheder ikke behøver at blive indregistreret i mange forskellige lande men kan nøjes med at betale momsen til deres hjemlige myndigheder

imødegåelse af misbrug af momsregler hvor der er noget

være den her udnyttelsesmulighed er det selvfølgelig naturligt at vi prøver på at få lukket det inden det bliver et reelt momshul så det støtter vi også

ganske positivt det er jo sådan at udenlandske turistbusser har haft en konkurrencefordel i forhold til de danske selskaber den konkurrencefordel bliver nu fjernet så der bliver lige konkurrence mellem de udenlandske og de danske selskaber

der kunne vi jo godt tænke os at man tog med i overvejelserne

så man kompenserede danskerne på andre områder

udtryk for at lave nogle

på grund af forskellige momssatser internt i eu danske forbrugere lokkes af lavere priser i udlandet når de handler på nettet ændringen af beskatningsstedet for elektroniske ydelser til forbrugslandet og indførelse af

og arbejdspladser i danmark

sket en forvridning af konkurrencen på vognmandsområdet da der har været forskellige regler for henholdsvis dansk og udenlandsk registrerede registrerede køretøjer dette lovforslag gør også op med den forskelsbehandling

som jeg lige sagde før i en kort bemærkning

reklamer bliver bogført i irland

får det bogført i irland slipper man med irsk selskabsskat

indtægten i danmark og betaler også dansk skat og derfor synes vi i virkeligheden at det her ganske udmærkede forslag om at sikre

kan konkurrere på lav moms

som nogle af de her internetfirmaer

af så det er et spørgsmål der vil komme til skatteministeren

i familie med det vi behandler i dag om lav moms

vi støtter forslaget og ser frem til at være med til at bruge

på tværs af grænserne

betale skat og afgifter af købet i det land hvor de køber varerne på den måde kommer

på medlemslandene og på deres politikere altså en af grundene til at vi har sænket afgifterne på grænsehandelsfølsomme varer i danmark og at der fortsat er mere at gøre dér og at

er steget til uanede højder er jo at

frygter at danskerne så bare kører over grænsen og

handler dér i stedet for og så går statskassen glip af pengene det er godt for danskerne det er godt for de danske forbrugere at der på den måde er et pres på politikerne her i folketinget for ikke at bruge løs af penge som de bare kan opkræve nærmest gratis hos danskerne men at det har konsekvenser hvis man hæver skatterne for meget det pres

det her lovforslag så at fjerne når det handler om at

nogle digitale produkter over nettet blandt andet musik

netflix osv som er blevet så populært i praksis vil det betyde at netflix som i dag opererer fra luxembourg med tre procent moms fremover vil skulle opkræve dansk

vil ikke længere koste ni og halvfjerds kroner om måneden men altså i omegnen af hundrede kroner om måneden

i skat i forvejen så vi er sådan set glade for at et netflixabonnement for eksempel kun koster ni og halvfjerds kroner og ikke hundrede kroner så derfor vil vi ikke støtte det her lovforslag både fordi vi hylder princippet om fri handel over grænserne med lokale skatter og lokale afgifter

danskerne betaler rigeligt i skat i forvejen så vi må stemme

der må være et level playing field hvor man kan konkurrere på samme vilkår så derfor synes vi det er rimeligt at man betaler moms det sted hvor

også det er fornuftigt at man laver en sådan one stop

man på den måde kan samle betalingerne og momsen et sted og de andre ændringer der er lagt op til af turistformændene

jeg kan se af nogle af høringssvarene at der er uklarhed om

definitioner og det vil vi prøve at dyrke under udvalgsbehandlingen men vi er

man kan etablere en adresse i et andet land og så tilbyde en tjeneste i danmark der synes vi det

man betaler moms det sted hvor kunden er og kunden

i grænsebutikkerne hvis det er netflix er kunden i danmark

hvor

per første januar to tusind og femten således at momsen af de her ydelser skal betales i forbrugslandet den del af forslaget skaber ens konkurrencevilkår for virksomheder med salg af de omhandlede ydelser uanset hvor de er etableret og det er til gavn for de danske virksomheder det ændrede ændrede beskatningssted for ydelserne betyder som udgangspunkt at

skal angive og indbetale moms i alle de eu lande hvor de har private kunder for at gøre det let at sikre at virksomhedernes administrative byrder ikke øges indføres samtidig en one stop shop ordning i den ordning skal danske virksomheder angive og indbetale al momsen til skat som så sørger for fordelingen til de relevante forbrugslande herudover indeholder forslaget to ændringer der skal hindre et konstateret misbrug af momsreglerne for det første foreslås at visse ydelser med samme egenskab som materielle investeringsgoder også skal anses som investeringsgoder det drejer sig for eksempel om dyre it

ved indkøb af de her ydelser skal reguleres hvis ydelserne inden for

en fem årig periode bruges til formål der ikke giver det samme fradrag for eksempel momsfri formål dermed udvides den almindelige reguleringsforpligtelse for investeringsgoder af disse ydelser for det andet foreslås at en eksisterende forenklet ordning for udenlandske turistbusser ophæves og det vil sikre en ens momsmæssig behandling af danske og udenlandske vognmænds kørsel her i landet og derudover tilnærmes de danske regler eus momsregler på området jeg vil gerne takke for debatten og jeg

af mere teknisk karakter under

tilslutning så vi kan gennemføre de regler der er til glæde og gavn for

af forskellige forligskredse jeg vil opfordre til at man her gør op med sig selv om man synes at vi skal implementere de her allerede vedtagne eu regler

i øvrigt når man deltager i forhandlinger af mere

ydelserne drager men det er at

bare som herre ole birk olesen lægge til grund at det at det fører til en konkret prisstigning

jo helt af hvilke konsekvenser dem der sælger varerne tager af at der bliver ens regler og dermed lige og fair konkurrence mellem dem der sælger den her slags ydelser uanset om de bor i danmark når de sælger dem eller de har

skabe job og fastholde job i danmark regeringen er enig med forslagsstillerne i at det er vigtigt

tage initiativer som vil øge vækst og beskæftigelse i danmark derfor har regeringen også med skattereformen fra to tusind og tolv fjernet den såkaldte iværksætterskat som vk regeringen indførte i to tusind og ni det gør det lettere for opstartsvirksomheder at tiltrække risikovillig kapital i den kritiske startfase

desuden har regeringen med vækstplan dk afskaffet eller reduceret en række forvridende skatter og afgifter

skattesatsen i virksomhedsordningen gradvis fra de nuværende fem og tyve

afskaffet den vægtbaserede emballageafgift forhøjet skattekreditten for forsknings og udviklingsaktiviteter forhøjet virksomhedernes fradrag for hotelmomsen fra halvtreds til fem og

reduceret store virksomheders omkostninger til spildevandsafledning og sikret at kørselsafgifter for lastbiler alligevel ikke blev indført samlet set gør det at det i dag er nemmere og billigere at drive virksomhed i danmark end da regeringen tiltrådte regeringen er helt opmærksom på at stabilitet er et afgørende vilkår og derfor sigter vi

fremadrettet efter ro og stabilitet om erhvervsbeskatningen det sikrer tillid til fremtiden og giver grobund for langsigtede investeringer og derfor er vi også glade for

et meget bredt flertal regeringen mener derimod ikke at løsningen er at gennemføre et rigidt og ufleksibelt ti årig t skatte og afgiftsstop i lighed med den tidligere regerings og derfor afviser vi beslutningsforslaget der er flere grunde til

for det første vil indførelsen af et nominelt skatte og afgiftsstop i lighed med vk regeringens skattestop medføre en løbende udhuling af værdien af statens indtægter fra skatter og afgifter og det vil isoleret set forringe de offentlige finanser og vil være i strid med regeringens ambition om at sikre sunde offentlige finanser for det andet vil forslaget indebære at der ikke længere kan foretages justeringer inden for skattesystemet hvor nogle skatter og afgifter hæves for at sænke andre det er uhensigtsmæssigt da der løbende kan være behov for at tilpasse skatte og afgiftssystemet

i overensstemmelse med de konkrete udfordringer og eventuelle internationale forpligtelser for det tredje er det regeringens prioritet at sikre et stærkt velfærdssamfund med høj kvalitet i den offentlige service

sundhedsområdet børneområdet og ældreområdet

grundlaget i vores økonomiske politik jo at frigjorte økonomiske midler som følge af effektivisering og modernisering i den offentlige sektor også bruges til at styrke og udvikle velfærden i modsætning til det som forslagsstillerne lægger

lagde stemmer til for nylig og svaret var at det ville give

fem hundrede og to tusind nye arbejdspladser i to tusind og tyve

arbejdspladser inden for de senere år så det er jo ikke at være ambitiøs at sige at at nu går det lidt bedre det svarer til

man smider et enkelt kilo og så siger man at nu kan jeg løbe en lille smule hurtigere men hvis målet var at følge med til vm i halvmaraton

afviklet i københavn så er man jo langt fra at nå i mål

at der virkelig bliver skabt nye arbejdspladser i danmark og ikke bare et sted mellem fem hundrede og to tusind nye arbejdspladser i to tusind og tyve som blev resultatet af det meget set med regeringens øjne ambitiøse

øvrigt i lighed med energiaftale og andre ting er blevet

ønsker det godt det har man taget overordentlig godt imod fordi det blandt andet med det brede samarbejde sikrer at det i dag er billigere og lettere at drive virksomhed i danmark end dengang regeringen tiltrådte det var der måske nogle der var skeptiske over for jeg forestiller mig i hvert fald at herre anders samuelsen var det men virkeligheden er at i dag må man konstatere at med den regering vi har nu og den politik der er ført og de resultater der er skabt så er det billigere

drive virksomhed i danmark og det medvirker selvfølgelig

det samlede økonomiske mål om at løfte væksten så vi har

vi have et bnp der steg med op imod tredive milliard kroner om året

tale om store beløb som også ville kunne komme den offentlige sektor til gavn hvis det var det man ville så jeg havde egentlig håbet at den socialliberale del af regeringen ville tage godt imod

fremstrakt hånd i forhold til at gøre nogle ting som faktisk kunne løse nogle af de udfordringer som vi står

det er jo ikke meget der skal til for at sikre at

halv selskabsskat og at man giver danskerne dem der er i arbejde tyvetusind om året

råd til det og så er vi jo virkelig for alvor konkurrencedygtige hvorfor

ledighedsstatistikker at der trods alt er et eller andet stemningsskifte på vej i dansk økonomi som vi selvfølgelig håber på at kunne forstærke med de tiltag der er taget det har været vigtigt for os at holde hånden under

beskæftigelsen i en krisetid som jo ikke har været isoleret dansk men

er det sådan at uanset hvilken type virksomhed

samlet set og ud fra alle de resultater der er skabt og dem der

bliver skabt her i foråret sådan at det er bedre og billigere at drive virksomhed i danmark i dag end dengang vi tiltrådte det

bag en række initiativer

tror at herre frank aaen og jeg er enige om at det er afgørende at få skabt nye arbejdspladser der hvor de gamle forsvandt så nogle flere danskere kan få et arbejde

det kræver at vi skaber gode vilkår for de

virksomheder der skal fastholde arbejdspladserne og udvikle arbejdspladser i danmark det er vi meget optaget af og det

at vi udnytter de konkurrencefordele vi over år har opbygget i forhold til at levere gode energiteknologier til fremtidens marked

fra produktivitetskommissionen som viser at vi også på det område kan sikre at der bliver grobund for endnu flere arbejdspladser det vil vi gøre i regeringen det er vi optaget af

handling og skaffe resultater til glæde

vi skal have et skatte og afgiftsstop for det giver

det betyder at virksomheder og borgere trygt kan regne med at regeringen og folketinget ikke kommer med forslag der fra den ene dag til den anden hæver skatter og afgifter eller indfører nye

i de ti år hvor vi havde en vk regering

venstre vagt om skattestoppet det gav tryghed for borgere og virksomheder og det mener vi i allerhøjeste grad der er brug for igen og set i det lys vil jeg gerne kvittere for at der er rigtig mange positive elementer i det beslutningsforslag vi nu behandler i venstre har vi også sagt at noget er vigtigere end andet og det er derfor vi foreslår et offentligt udgiftsstop så i stedet for at lade verdens største offentlige sektor vokse

vil vi holde det offentlige forbrug i ro og i stedet bruge de penge

investere i private danske arbejdspladser for hvis der skal være råd til et stærkt velfærdssamfund i danmark i fremtiden

privat erhvervsliv det skal være attraktivt at drive virksomhed i danmark for i den sidste ende

den offentligt finansierede velfærd fra det private erhvervsliv

regeringen har hævet skatter og afgifter når den har lavet aftaler med enhedslisten modsat når venstre har været med

skatteaftalen fra to tusind og tolv vækstpakken fra sidste sommer og også med finansloven for i år jeg er enig i at det ville være langt bedre hvis retningen altid lå fast altså at der var enighed om at det var bedre at holde skatter og afgifter i ro og gerne sænke dem i stedet for at sænke dem om foråret for så at hæve dem om efteråret som regeringen flere gange har gjort og det er også afgørende for at sikre lysten til at investere og lysten til at drive virksomhed i danmark

vi ved også at der er et demografisk pres på en række områder i den offentlige sektor ifølge regeringen

på cirka tolv milliard kroner frem

og tyve og det er pudsigt nok det samme tal som regeringen mener der kan ske effektiviseringer og forbedringer og rationaliseringer

sektor til at gå længere på literen på en lang række områder

altså tilføres flere penge til eksempelvis sundhedsområdet ved at effektivisere andre steder

vi oplever dagligt hvordan eksempelvis kommunerne løser opgaverne vidt forskelligt nogle mere effektivt end andre og hvordan nogle kommuner får mere ud af pengene end andre og jo også hvordan udgifter og kvalitet

ikke altid hænger lige godt sammen men fra venstres side vil vi altså have muligheden for at bruge

og rationaliseringsgevinster nogle steder i den

sektor til at prioritere andre steder inden for rammerne af vores udgifter og i den forbindelse

er liberal alliances forslag lige lidt for firkantet på præcis dette punkt og det gør at vi ikke bare sådan kan sige ja til forslaget

vokser jeg mener

vores varer alt tyder på at virksomhederne vælter sig i penge som det aldrig nogen sinde

set før er det så bare lige skattelettelser til erhvervslivet der er løsningen eller skulle man måske begynde at tænke sådan lidt mere ud fra virkeligheden i stedet for at tage det nede

og heldigvis for det men det betyder jo ikke at vi så fra venstres side siger

så er det godt vi har faktisk et

når herre frank aaen nævner en række forskellige tal så

man jo også bare hive det tal frem der viser at udenlandske virksomheder investerer mindre i danmark end danske virksomheder investerer i udlandet det har jo også

er at drive virksomhed i og jeg ville da synes det ville være et enormt fremskridt hvis vi kunne sørge for at det var udlandet der ville investere mere i danmark end vi investerer i udlandet fordi det er attraktivt at drive virksomhed

for at nogle brancher er hårdt ramt

at tro at man hjælper beskæftigelsen og det danske samfunds velfærd ved at skære i velfærden som der foreslås er jo håbløst det giver hverken beskæftigelse i den private sektor eller mere beskæftigelse samlet set

det her med at stå og lire af

endnu skarpere i konkurrencen

for erhvervslivet jeg indrømmer gerne at det tog noget længere tid

første gang var tilbage i foråret to tusind og tolv da vi skulle lave skatteaftale at vi ville have en erhvervsskattepakke det ville regeringen ikke og det ville den heller ikke i efteråret to tusind og tolv men den kom så på bedre tanker i to tusind og tretten men vores ambitionsniveau er

det danske samfund jeg kunne godt tænke mig at

at vi godt kunne tåle en lidt mindre offentlig sektor altså en

sektor på for eksempel den størrelse den havde under daværende finansminister herre mogens lykketoft og daværende statsminister poul nyrup rasmussen altså en mindre offentlig sektor kan venstre gå ind for at få den

sektor ned i størrelse så den minder mere om den størrelse den havde under

og at vi kunne have givet alle danskere i arbejde en lettelse på cirka tyvetusind kroner om året

vi lige pludselig være et sted hvor

at

lidt svært at finde ud af om socialdemokratiet mener at vi under vk regeringen brandbeskattede danskerne eller at vi gav ufinansierede skattelettelser

det vil jo være lidt nemmere hvis vi var enige om hvad

ligger til grund for regeringens økonomiske politik

gik til valg på så at regeringen fører en anden økonomisk politik end den som statsministeren og finansministeren gik til valg på jo

været mere ambitiøs set med venstres øjne omvendt har regeringen lavet ulykker

jeg mener jo at det må være det som regeringen bliver målt på

i den rigtige retning i stedet for at lave en zigzagkurs som skaber usikkerhed og ikke fremmer investeringer

gør langt mere for at skabe beskæftigelse end den tidligere regering gjorde i gør i virkeligheden langt mere for mig som virksomhedsejer end den tidligere regering gjorde det har han jo ret i altså når man ser på tallene

lars løkke rasmussens tid som statsminister blev

og afgifter forhøjet med fire og tyve milliard kroner

hundrede og en nye skatter og afgifter for erhvervslivet så der er ikke

virkeligheden glæder sig over at der kom en ny regering til i september to tusind

jeg ville ønske jeg havde samme optimisme

man lige så godt kunne ønske at vand ikke løber nedad det gør vand nu engang og venstre kommer heller ikke til

regeringens økonomiske politik der er ellers mange indikatorer der tyder på at det burde man renten i danmark har aldrig været så lav som under den her regering

sådan på et tidspunkt at nationalbanken

hvis renten i danmark blev negativ det var den faktisk i

hvis der er noget enkeltmål der er et mål for om udlandet har tillid til dansk

og renten har aldrig været

liberal alliances forslag her

der vel også skal være i skattesystemet fuldstændig i stå så er det her jo en direkte vej til minusvækst i den offentlige sektor det er jeg og mit parti som bekendt

sektor og den private sektor og udviklingen i økonomien jeg tror ikke det er rigtigt

skatter og afgifter betydeligt ned så får man en langt større offentlig sektor som herre anders samuelsen har forsøgt at forklare

det er simpelt hen en fejlanalyse og jeg tror ikke det kommer til at ske

korrektion til forslaget fra liberal alliance der står i forslaget

og femoghalvfjerdstusind arbejdspladser i de sidste få år

og halvfjerdstusind arbejdspladser i perioden to tusind og otte

et dramatisk fald og

lars løkke rasmussen i to tusind og ti erklærede krisen for overstået det var den så langtfra så dem der tabte arbejdspladserne var den tidligere regering anders samuelsen den her regering har haft et formål at stoppe krisen vende udviklingen i danmark skabe nye arbejdspladser

ind og kigger på

at de næste investeringer vil de lave i sverige i stedet for

i stedet for at blive i danmark eller aalborg portland som bliver presset af no hvis man går ind og kigger

havde en fin offentlig sektor af en anselig størrelse under poul nyrup

nogle virksomheder flytter ud min egen mor var syerske i mange år og hun måtte se sin arbejdsplads flytte ud til portugal

det der er interessant i danmark er hvis vi kan skabe arbejdspladser der jo giver en højere løn

en mere kvalificeret arbejdskraft altså en mere uddannet arbejdskraft og det er den vej det går det betyder jo ikke at man

nødvendigvis for alt i verden på de arbejdspladser man engang havde for tyve år siden eller tredive år siden næh man skal da tværtimod følge med udviklingen og sørge for at det danske uddannelsesniveau også hæver sig så vi kan tilbyde arbejdskraft

er udviklingen bare det er at sammenligne med syerskejob osv

det er jo faktisk voldsomt værdiskabende virksomheder vi her taler om som føler sig ganske aldeles hårdt presset under den nuværende regerings regimente men

står ikke her for at forsvare hvad den tidligere regering foretog sig

så skal regne tre år eller fem år eller seks år tilbage

i

er gået med den danske betalingsbalance det er gået aldeles glimrende i den her periode det vi har manglet er vel sådan en beskæftigelseseffekt men det vi jo kan se nu er at

jeg talte med formanden for dansk metal midtsjælland her for nylig og der er arbejdsløsheden nede på omkring to

og konkurrenceevne den analyse deler jeg helt bestemt og

er en udfordring vi skal løse

også enig i den tekst i beslutningsforslaget om at

vi skaber stabilitet og gode rammevilkår for

at de ikke bliver ændret hvert halve eller hele år så

har at investere ud fra når virksomheder investerer i

kan det jo være investeringer som skal holde i ti år tyve år eller tredive år frem i tiden derfor er det vigtigt at man kender forudsætningerne

af forudsigelighed så man kan vurdere den risiko der nu er

det er altså et parameter når man vælger at investere i danmark at man kan se at

kommer uforudsete skattestigninger

fald godt holde nogen væk fra at investere

gode kunne blandt andet være energiafgifterne som er

i andre lande jeg har indtryk af

i produktionsfagene er blevet for dyrt at producere

østeuropæiske eller asiatiske lande

kigge på hvorfor danmark har en meget strammere regulering end eu tilsiger man kunne overveje at spole tilbage til for eksempel det niveau som de er på i andre lande

man kunne så kigge på

har nævnt at det er vigtigt at man giver stabile rammevilkår men

sådan set det er ærgerligt at de faktisk rigtig gode intentioner i beslutningsforslaget om gode rammevilkår

med i samtlige debatter nemlig at det altid skal munde

for måske at bruge pengene et andet sted

på nogle varme hænder i ældreplejen

skatte og afgiftslettelser og det synes vi

altså er noget for firkantet

lidt ærgerligt at man forplumrer de gode intentioner om gode rammevilkår for

som sagt er vi enige i analysen af

ti årsplan en slags ti årig samfundskontrakt vedrørende skatter og afgifter det underliggende ræsonnement er at et stop for skatter og afgifter over en ti årig periode vil kunne bidrage til at skabe og fastholde job i danmark

sige at i det radikale venstre er vi fuldstændig enige i selve hensigten med forslaget det er vigtigt at virksomhederne har attraktive men også stabile rammevilkår når en virksomhed skal investere i danmark eller træffe en beslutning om hvorvidt man vil investere i danmark

mange parametre der gør sig gældende i forhold til den endelige beslutning

adgang til specialiseret arbejdskraft og de offentlige myndigheders attitude men skatter afgifter og omkostningsniveau herunder også lønomkostninger spiller selvsagt en betydelig rolle derfor er det også afgørende at den førte økonomiske politik i danmark sigter på at tilvejebringe attraktive og stabile rammevilkår det er også derfor at regeringen har lagt sig i selen for at gøre netop dette det er også derfor at regeringen har gennemført en række tiltag der styrker erhvervenes rammevilkår

gør det mere attraktivt for virksomheder at investere i danmark

investeringskrise er en af

at fastholde beskytte og udvikle vores velfærdssamfund men det er også det felt regeringen leverer på jeg kan i flæng nævne sænkning af selskabsskat forøgelse af skattekreditter nedbringelse af energiafgifter afskaffelse af iværksætterskat og jeg kunne blive ved

skal vi også ud over de isolerede tiltag se på at regeringen flere gange har tilkendegivet at det er vigtigt at sikre ro

ro om erhvervsbeskatningen

føre en økonomisk politik som gør at udlandet og andre vigtige aktører har tillid til dansk økonomi og det er også derfor at

vi kan fastholde en lav rente i danmark også i fremtiden vil regeringen fortsætte arbejdet med at optimere det danske skatte og afgiftssystem og vi skal også turde se holistisk på tingene

økonomi som en del af noget større

vores vækstpolitik vores uddannelsespolitik og så videre tingene skal hænge sammen og vi skal turde tænke på tværs af siloer så så langt så godt men vi mener ikke at der er brug for decideret fastfrysning af skatter og afgifter vk regeringens skattestop er ikke et eksempel til efterfølgelse det anser vi i det radikale venstre ikke for at være en hensigtsmæssig binding i den økonomiske politik så for nu at summere op

vi er enige i liberal alliances hensigt bag beslutningsforslaget vi hylder også principperne om en mere erhvervsvenlig politik den fører vi også men vi vil ikke låse den økonomiske politik eller sætte unødige bindinger på den

også for de børn som vokser op i de familier hvor man ikke har en tilknytning til

for få måneder siden og som viste

internationale virksomheder i danmark siger

ud af landet

kapre investeringer så har vi udvist politisk lederskab

investeringer og sænket selskabsskatten

nu er selskabsskat så bare ét parameter ud af flere vi har også sikret at

er troværdig og alle de her ting gør vi jo ikke for sjov dem gør vi netop fordi vi ved at at for at beskytte det danske velfærdssamfund for at beskytte dansk velstand

vi nødt til at gøre de her ting og det gør vi så også på en rolig balanceret men meget determineret

der sker ingenting vi har nulvækst på trods af alle de gode ting som den radikale ordfører taler om der sker ikke noget

er uden for arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet men jeg tror

i stedet for at sige at det er ottehundredetusind man bare kan få ind på arbejdsmarkedet blandt de ottehundredetusind er

en del af dem som er arbejdsmarkedsparate

vi skal have en tilgang som er

vi ikke kun tænker økonomisk politik men også tænker socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik

sig og gør det svært at forudse fremtiden

det er umiddelbart inden der var en eksplosiv højkonjunktur og husprisernes himmelflugt hvem forudså i to tusind og fire at verdensøkonomien bare fire år senere skulle kollapse

i folketinget globaliseringen betyder at økonomiske kriser klimaforandringer og teknologiske landvindinger på den anden side af jorden har umiddelbar effekt herhjemme

og aldeles ude af trit med en moderne og globaliseret

ændrer sig

inden katastrofen indtraf i fukushima var japan totalt afhængig af deres atomkraftværker

energiforsyning skal skrues sammen i fremtiden her er skatter og afgifter et vigtigt værktøj

har krisen på krimhalvøen affødt en stor diskussion både i europa og herhjemme om vores fremtidige energiforsyning senest kom fns klimapanel med en rapport

på begivenheder der enten var umulige at forudse eller som vokser i omfang

men som har betydning på en række punkter ikke mindst

enten for at vi kan tilpasse os en ny virkelighed eller for at skubbe på en udvikling vi ønsker os

også brug for fleksibilitet liberal alliances ønske om en ti årskontrakt

sektor af en vis størrelse

uddannelsessystem socialsystem sundhedssystem så bliver vi nødt til at finde ud af hvor pengene skal komme fra og det er fra den private sektor og den private sektor er presset

har ikke noget svar på det vi har tal som viser at

mange virksomheder overvejer at flytte deres arbejdspladser ud af landet sf har ikke noget svar på

det er som at ønske sig sommerferie hele året

er problemet og det er der vi selvfølgelig bare ser forskelligt på det og skal vi ikke bare lade

en ti årig samfundskontrakt

det er ufleksibelt vi ved ikke hvad der kommer til at ske næste år vi har været igennem kæmpe klimaforandringer økonomiske kriser alt muligt som gør at vi kigger på tingenes tilstand og ser

i det her lovforslag står der at skatter og afgifter skal holdes i ro og det må jo også betyde at hvis man lige pludselig ser

så kan man åbenbart heller ikke gøre det

i statistikken vi har problemet med antallet af udstødte fra arbejdsmarkedet som er uændret kæmpe højt vi har problemer med velfærd kvaliteten i vores uddannelser og må gøre noget effektivt for miljøet og for klimaet der er masser af udfordringer

der er taget op af den liberale bibel

løse samfundets økonomiske og velfærdsmæssige problemer

skal skære i velfærden

sige et par gange i de korte bemærkninger

ikke fordi virksomhederne i danmark mangler penge de investerer massivt i udlandet og de har et opsparingsoverskud der på årlig basis er på hundrede milliard kr altså penge de bare har liggende i kassen de har stigende overskud år efter år og overskuddet er større end det var før krisen de har stigende udbytter

mens lønmodtagerne knap

har danmark et stort overskud og har haft det i årevis på betalingsbalancen

set ikke noget der tyder på at vi ikke kan få udlandet til at købe vores

køber vi meget mindre i udlandet end udlandet køber af os virksomhederne vælter sig altså

og derfor kan man selvfølgelig ikke løse de problemer der er for dansk økonomi ved bare at give dem nogle flere penge

ved at skære i velfærden

fantasiløst det er en tale have været holdt for fem år siden ti år siden tyve år siden der er intet nyt i det liberal alliance lægger frem her det er lidt skarpere formuleret end vi normalt ser det fra højrefløjen

skattelettelser til erhvervslivet bliver alting bedre er fuldstændig

i rigtig mange år vi går i

bliver skaffet skaffet beskæftigelse jeg ved godt nogle tror vi

skal være offentligt ansatte nej vi går også ind for privat beskæftigelse mere beskæftigelse i produktionen nogle af de forslag vi har lagt frem ved flere lejligheder og tilmed også forhandlet ret indgående med regeringen uden vi nåede til et resultat

på at fremme grøn omstilling fordi grøn omstilling altså giver gevinst på alle hylder nemlig mere beskæftigelse samtidig med at vi gør noget for miljøet og klimaet

det lige præcis de steder hvor danmark er i stand til at sælge rigtig mange varer til udlandet

er masser af arbejdspladser og masser af muligheder og de er meget konkrete

at skære i velfærden for at dele gaver ud vi indrømmer at der er nogle brancher og nogle virksomheder i det her land særlig inden for produktion som har problemer med at få tingene til at køre rundt på grund af at

gerne se om man skulle omlægge nogle af vores energiafgifter

som har sådanne problemer samtidig med at nogle af dem der

sætter pengene ind på kontoen

enhedslistens eget forslag til hvordan vi får

hvordan vi får mere produktion hvordan vi får mere velfærd

lægge frem her i løbet af foråret

en plan som er konkret og som er målrettet de steder hvor der er brug for at gøre

fattigere at vi arbejder mindre end sammenlignelige lande at vi lader os pensionere for tidligt og

kan man se at tres procent

for de sidste fem år ikke har skabt et eneste nyt produkt

en eneste ny proces tres procent seks ud af ti danske virksomheder

og så videre men en af de væsentligste udfordringer vi har i samfundet

i forslaget her er trygge stabile rammer for investeringer i forhold til at sikre at der er lave omkostninger for virksomhederne

bedste incitament for at investere i arbejdspladser og udvikling og innovation og produktion i danmark det er jo at man kan se at der kommer en værdiskabelse ud af det og den værdiskabelse kommer

kan se at det kan betale sig så derfor er det afgørende vigtigt at vi får skabt nogle stabile rammer for erhvervslivet men også for almindelige mennesker

en tiltro til fremtiden at der bliver investeret i produktion

jo være at man får kigget på

det konservative forslag om at sikre et reelt skattestop for grundskylden

man også sikre at husejerne i det her samfund fik en vished for hvordan deres økonomi så ud

det vil også give mere købekraft

i samfundet hvis vi vender

ville en samlet plan for hvordan man fik sænket selskabsskatterne fik fjernet unødvendige

lettet omkostningsniveauet for virksomhederne helt sikkert og uden nogen som helst tvivl være med til at fremme investeringerne og produktionen i samfundet

på hvordan man kan belaste virksomhederne med nye afgifter nye besværligheder

så handler det jo altså om at kigge på hvordan man kan gøre livet lettere mere smidigt og mindre omkostningstungt for virksomhederne så derfor skal man have sænket selskabsskatterne man skal have fjernet

mindelser om andre tiårsplaner i andre samfund som hverken la eller det konservative folkeparti bryder sig om men intentionen i forslaget

horsens og byggede et helt nyt parcelhus der var de i stand til at bo med én indtægt min fars indtægt min mor gik hjemme

de havde fem børn de fem børn kunne komme gratis i skole der var et sundhedsvæsen så man kunne komme på hospitalet uden at skulle have penge op af lommen

købe et parcelhus bygge det fra grunden flytte ind og kun leve af én indtægt

det er altså også en del af det velfærdssamfund som vi har bygget op at vi har flyttet så meget rundt på tingene at vi nu er

i alle familier at have to ude at arbejde for bare nogenlunde at få tingene til

og spørgsmålet er så har man egentlig råd til fem børn der bor i hvert fald nogle nede ad min vej som har besluttet sig for

det var et nyt hus de flyttede enig i de havde råd til bil

råd til fjernsyn de har oven

et skridt længere frem

folketinget arbejdede jeg på en højskole for døve og hørehæmmede hvor jeg skulle hjælpe med at få folk

hvor man skabte nye arbejdspladser det var måden at få inkluderet folk som var marginaliseret på arbejdsmarkedet var at få øje på de virksomheder i danmark står vi i dag i en situation hvor vi har mistet

arbejdspladser hvem betaler først og fremmest prisen for det

de stærke nej er det mon ikke de marginaliserede dem som står yderst de ottehundredetusind i den arbejdsdygtige alder som vi bare ignorerer og placerer en check i munden på og

dybt asocialt og det er derfor vi prøver at gå ind med det her beslutningsforslag fra liberal alliances side og siger kan vi ikke gøre noget som skaber så trygge rammer omkring vores erhvervsliv og vores investeringslyst i danmark at der faktisk bliver skabt nye arbejdspladser efter vækstpakken som alle steder blev udråbt som den helt store pakke halvfems milliard

her land spurgte jeg finansministeren hvor mange nye arbejdspladser bliver der så skabt og svaret var et sted mellem fem hundrede og to tusind nye arbejdspladser

og herrer vi tabte nærmest flere arbejdspladser i den periode

og skreg ad hinanden herinde og forsøgte at forhandle den pakke på plads end vi er i stand til at skabe i to tusind og tyve hvorfor fordi vi fedter med

små detaljer i stedet for at tage fat der hvor vi skaber nogle rammer som gør det interessant at investere i

er nogen hemmelighed at liberal

at sige højt at vi godt vil have lidt mindre offentlig sektor ja i hørte rigtigt en lidt mindre offentlig sektor en offentlig sektor der måske kan nøjes med være på størrelse med det den var

herre mogens lykketoft var finansminister og

poul nyrup rasmussen var statsminister

kan vi mon ikke godt etablere et velfærdssamfund med omkring syvhundrede og

det tror jeg på at man kan men kan vi opretholde et velfærdssamfund når arbejdspladserne forsvinder ud af landet når vi har et underskud på fyrre milliard kroner om året

og halvtredstusind flere uden for arbejdsmarkedet end

den samme politik som man gør i sverige det er jo de udfordringer vi står over for hvem er det der tager den type problemstillinger op og tør konfrontere dem og

hvad det er der skal til for at skabe den luft og de rammer som gør at vi får de positive virksomheder at vi får den luft i de virksomheder som gør at de ansætter også de døve og de hørehæmmede og de marginaliserede i det hele taget

vil jeg placere min næste arbejdsplads hvorfor skal alting stoppe

hvorvidt uligheden stiger i det her land eller ej hvis bill gates besluttede sig for at flytte hele sin virksomhed til danmark næste år

ville uligheden i danmark eksplodere så vanvittig rig er den mand men ville det være et problem for os at uligheden

ekstra i arbejde det er da velstandsfremgang

at fokusere på de virkelige problemer nemlig at vi har for mange uden for arbejdsmarkedet at vi har for få der skaber nye arbejdspladser i danmark

som herre anders samuelsen kom med som eksempler

hvad er der sket i den periode hvor ordføreren havde ansvaret har vi fået færre på overførselsindkomst

nej er det begyndt at vælte ind med arbejdspladser i det her land nej godt

konstatere det og så komme videre og så række hinanden hånden

gang med at lave noget som faktisk virker det er bare det jeg siger

når herre anders samuelsen

på andre ydelser så registreres det sådan set ikke som arbejdsløshed

skal kigge på er hvor mange hvor mange færre

overførselsindkomst i sverige sammenlignet med danmark og der er tallet bare helt faktuelt sådan at hvis man sammenligner lige over

og halvtredstusind flere i udenforskabet end man har i sverige eller sagt på en anden måde man har langt bedre chancer i sverige for at være en del af fællesskabet end man har i danmark og det gjorde sf intet ved

samuelsen hvis det nu går så dårligt i danmark som som jeg kan forstå herre anders samuelsen og liberal alliance mener

hvis ikke det netop er tilliden til dansk økonomi og hvis ikke det netop er en af de ting der er specielt gavnlig for dansk erhvervsliv og skal være med til at trække os ud af krisen og være med til at skabe jobs

som helst

til noget at vi har et underskud på fyrre milliard kroner om året det er udskudte skatter som hans børn kommer til at betale

når virkeligheden er at

der er arbejdspladser der flytter ud af landet at vi har mistet

som vi fik lavet netto giver

fem hundrede og to tusind arbejdspladser i to tusind og tyve

men men det kommer han jo ikke i arbejde

jobåbningerne skabe en optimisme i det danske samfund skabe en situation

tænker sammenlignet med sverige finland nordtyskland og england

det oplagt at et samfund hvor man har max fyrre procent skat på arbejde hvor man har

selskabsskat i forhold til andre lande og hvor man får tyvetusind

giver mening at at gå på arbejde

optjeningsprincippet blev indført i to tusind og ti af vk regeringen med støtte fra dansk folkeparti og liberal alliance og fik virkning fra den første januar to tusind og tolv optjeningsprincippet betyder at en person skal have haft en vis beskæftigelses eller bopælsperiode her i landet for at kunne modtage den fulde børne og ungeydelse samt ydelser efter børnetilskudsloven perioden blev fastsat til mindst to år ud af de sidste ti år forud for den periode som udbetalingen vedrører det fremgår direkte af bemærkningerne til

som indførte optjeningsprincippet at de danske myndigheder ved vurderingen af om en person har optjent ret til børnecheck kun skal medregne bopæls og beskæftigelsesperioder

i april to tusind og tretten

kommissionen som bekendt henvendelse til danmark på baggrund af en konkret henvendelse fra en tysk statsborger der var flyttet til danmark det var kommissionens faste opfattelse at den danske anvendelse af optjeningsprincippet var i strid med det såkaldte sammenlægningsprincip i artikel seks i ef forordning nummer otte

om koordinering af sociale sikringsordninger sammenlægningsprincippet indebærer i praksis at der ved anvendelse af det danske optjeningsprincip også

til sammenlægningsprincippets rækkevidde har eu domstolen efter indførelsen af optjeningsprincippet afsagt to domme den såkaldte bergström dom i to tusind og elleve og den såkaldte chassart dom i to tusind og tretten eu domstolen har i dommene fastslået at sammenlægningsprincippet finder anvendelse uanset at den person der ansøger om en ydelse endnu ikke har tilbagelagte beskæftigelsesperioder i den medlemsstat hvori der ansøges om ydelsen i perioden fra

foretog de relevante eksperter i udenrigsministeriet beskæftigelsesministeriet justitsministeriet social og integrationsministeriet og skatteministeriet en grundig juridisk vurdering af kommissionens henvendelse med inddragelse af de to nævnte domme og på den baggrund måtte regeringen konkludere at de danske regler altså den hidtidige danske anvendelse af optjeningsprincippet ikke er i overensstemmelse med vores forpligtelser i eu det er der mig bekendt ingen juridiske eksperter der efterfølgende

ved regeringen orienterede kommissionen om vores juridiske vurdering den attende juni to tusind og tretten og orienterede samtidig

da reglerne i den pågældende ef forordning har forrang i

dansk lovgivning har regeringen pligt til at administrere i henhold til forordningens principper

i forlængelse af den ændrede administration af optjeningsprincippet har regeringen også taget skridt til at få tilpasset den danske lovgivning regeringen har som bekendt udarbejdet og fremlagt et lovforslag der lovfæster den ændrede anvendelse af optjeningsprincippet det vil sikre at den danske lovgivning bliver bragt fuldt ud i overensstemmelse med eu retten lovforslaget blev sendt i høring den fireogtyvende februar og

at det primært er arbejdsmarkedets parter

at lovgivningen bringes i overensstemmelse med eu retten regeringen har endnu ikke besluttet hvornår lovforslaget skal fremsættes og det skyldes særlig hensynet til at der aktuelt pågår forhandlinger med folketingets partier med henblik på at opnå flertal for et forslag i forbindelse med forhandlingerne er der gennemgået en række forskellige løsningsmodeller analyser og beregninger på baggrund af ønsker og forslag fra de forskellige partier jeg håber og inviterer til at vi sammen finder en aftale

tilgodeser partiernes ønsker og samtidig kan rummes inden for rammerne af eu retten med respekt for den fornødne sociale balance hvorfor er

grundlæggende handler det om borgernes rettigheder masser af danskere

og hvis man accepterede at landene fra tid til anden besluttede sig for at se bort fra de forpligtelser man

og i øvrigt i det her tilfælde tiltrådt af et flertal i folketinget gennem drøftelserne i europaudvalget så vil det i sagens natur kunne bruges af andre i andre henseender til at se bort fra fælles eu regler når det handler om danske borgeres rettigheder eller måske

om andre hensyn som miljø

beslutningsforslag b tres vil umiddelbart føre til en administration af optjeningsprincippet som ikke er i overenstemmelse med eu retten og dermed vil krænke borgeres rettigheder og på den baggrund kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget regeringen drøfter som nævnt meget gerne alternativer forudsat

i overensstemmelse med eu reglerne og ikke sender regningen videre til de børnefamilier i danmark som i forvejen har mindst

ændre børnechecken så den betales månedsvis bagud for at sikre at ingen ved svig eller manglende kontrol opnår adgang til en børnecheck uberettiget

vil en sådan omlægning betyde at

sikre at ingen uberettiget modtager børnecheck så er det rigtigt at vi har vurderet

en række af de forslag der er blevet bragt frem

en del af dem har det tilfælles at de

til det konservative folkeparti at ud over at komme forslag der er i åbenlys modstrid med vores eu retlige forpligtelser så skylder man vel også fra det konservative

hvordan man ønsker at løse det inden for eu retten og med den fornødne

henblik på at skabe nogle muligheder der ikke er i dag

vi også villige til at kigge på det det drejer sig om spørgsmål om indeksering og det drejer sig

om hvis der er væsentlige økonomiske ubalancer

muligheden for at skabe værnsregler men det der er det paradoksale er at det konservative folkeparti i stedet for at fremsætte beslutningsforslag om hvordan man ønsker at løse problemet fremsætter en opfordring til at bryde eu retten

er at når man kommer til danmark så arbejder man på danske vilkår betaler dansk skat

med til at finansiere de velfærdsydelser man så under de rette forudsætninger

samme tema her i folketingssalen hvor venstre med flere fremsatte et

italesætte den her problemstilling og det kan vi fra regeringens side

jo netop at man finder det afgørende at eu samarbejdet respekterer mangfoldigheden mangfoldigheden i medlemsstaternes sociale profiler herunder at en dansk velfærdsmodel der sikrer rimelighed i forhold til hvornår vandrende arbejdstagere kan modtage sociale ydelser som børnecheck su og dagpenge kan opretholdes det er vi enige i og det kunne sagtens ligge til grund for en

situation hvor

arbejder på danske løn og arbejdsvilkår og betaler dansk skat som en forudsætning for under de rette forudsætninger som er forskellige fra område til område

su og det her at

og udbetaler anderledes til trods for at denne anderledes udbetaling er i strid med den lovgivning som er vedtaget

så går der en måned to måneder tre måneder et halvt år trekvart år sådan cirka før regeringen beslutter sig for at indkalde partierne til forhandlinger sådan at lovgivningen kan bringes i overensstemmelse med den udbetalingspraksis der er og som eu har sagt til regeringen at vi

skal have forhandlinger er regeringen ikke til at stikke i regeringen har det sådan at enten

folketinget vedtage det som regeringen

virker det som om regeringen er villig til at køre videre med en anden praksis end det der er lovgivningen og så kommer beslutningsforslaget af den grund og beslutningsforslaget siger ikke at regeringen skal administrere i strid med

i de forhandlinger og træffe endelig aftale om at forordningen

og forordninger

det er jo det som herre ole birk olesen savner

flertal i folketinget har givet den daværende regering mandat til

og der er det bare en del af det europæiske fællesskabs måde at arbejde på at de her forordninger har forrang for national lovgivning

helt opmærksom på at de ting der stod direkte i loven ikke i alle tilfælde

de internationale forpligtelser der er bare det problem at den beskrivelse man havde i bemærkningerne

med eu retten og det er det vi skal rette op på men det fritager ikke regeringen for det ansvar at sikre borgernes rettigheder fra det øjeblik hvor det går

op for os at vi ikke administrerer efter de regler som har umiddelbar virkning

møde på den ene og den anden vis vi er kommet med udspil og fremstrakte hænder

også en hundrede og to og tyve andre velfærdsydelser jeg synes jo det er lidt tamt at man hele tiden gemmer sig bag juraen juraen er jo til for at blive lavet om af politikerne

er rimelig men hvad er regeringens holdning egentlig

signaleret hvad vi ønsker i forhold

forordningen og så er det jo blandt andet her senest sådan at vi har sagt at vi er villige til at arbejde for at det bliver muligt at

indeksere børnechecken sådan at

til omkostningerne i det land hvor børnene opholder sig hvis de ikke skulle opholde sig i danmark det er

gør tingene i den rigtige rækkefølge nemlig først signalerer hvordan vi vil arbejde på

lave reglerne om det der ikke duer uanset om man

at se bort fra de regler der gælder dem er vi nødt til at overholde uanset hvad man mener om

at tilpasse dansk lovgivning der hvor det er nødvendigt men også træffe aftaler om hvad man vil gøre hvis situationen udvikler sig anderledes end

den lejlighed fandt vi jo en fælles formulering om at vi i enhver europæisk sammenhæng

vi mener bare ikke det er umuligt at forene det indre marked med den danske velfærdsmodel og de ydelser vi

i forhold til forordningen og i forhold til dagpengeområdet

altså mig fra vores ansvar til at leve op til de regler der gælder i danmark herunder den pågældende forordning

vil det ikke være lovligt for regeringen at følge den opfordring der ligger i beslutningsforslaget det er så ikke en helt uvant øvelse det har også forekommet et par gange under den tidligere vk regering og jeg erindrer også en enkelt debat på et tidspunkt hvor herre søren pind engagerede sig meget aktivt i at sige at

havde en anden karakter men situationen her er

om at regeringen ikke med et beslutningsforslag karakter fritages for vores ansvar til at sikre

har retten til at definere og fortolke den lovgivning

sammen med eu domstolen hvis vi måtte blive dømt for at administrere efter anderledes vilkår end det eu reglerne siger

må det jo være i et demokratisk samfund derfor er mit spørgsmål

uanset de der juridisk snørklede indviklede forklaringer han kommer med nu

politisk moralsk på nogen måde er i orden

at administrere efter de lovregler der gælder i danmark

det ikke sådan det er kan det overhovedet være foreneligt med

tage højde for internationale forpligtelser det er jo et flertal i folketinget der har udstyret den daværende vk regering med mandat til på danmarks vegne at tiltræde den reviderede udgave af den

lige så validt at man med fuldt åbne øjne har tiltrådt den forordning som gælder ikke bare i danmark men i alle eu lande

vi ikke kan se bort fra den lovgivning hvad ville herre kristian thulesen dahl sige hvis andre lande med henvisning til flertallet parlamenter nægtede at følge de regler og forpligtelser de havde indgået over for danske borgere som havde ophold i deres land

med børnecheck det kunne være sygdomsbehandling eller det kunne være

forurening og miljøkatastrofer der måske ville få betydning i danmark det er jo derfor vi har et forpligtende fællesskab det er fordi vi ønsker de regler overholdt her er der ingen tvivl om den juridiske vurdering og den er ikke politisk eller forhandlet mellem regeringen og bruxelles det er en efter fuldstændig sædvanlige principper uafhængig juridisk vurdering

de relevante eksperter i regeringskontorerne og det er den vi har lagt til grund og jeg tror de fleste der har fulgt debatten her på det seneste kan se

reglerne er

hvis folketingets flertal vedtager et beslutningsforslag

i orden at danmark har et optjeningsprincip på børnecheck som det blev formuleret i lovgivningen fra december to tusind og ti hvordan kan en mindretalsregering så sidde det overhørig

det er man ligeglad med og så administrerer man videre efter aftale med embedsmænd i bruxelles så bliver man da nødt til at indrette administrationen efter loven og efter folketingets flertal og hvis der så er nogen der er uenig i det

de lå under for politisk påvirkning det kan jeg fuldstændig bekræfte det er præcis det samme der gør sig gældende i dag der er ikke nogen tvivl om at her er lovgivningen ikke i overensstemmelse med vores internationale forpligtelser og regeringen kan ikke statsretligt og vil ikke politisk krænke borgeres rettigheder fuldt bevidst fordi det vil svigte vores ministeransvar og det er noget vi tager meget

regeringen ikke kan mobilisere mere professionalisme end olsen banden for at skærme de danske skatteborgere for det velfærdstyveri man er ved at blive udsat for

når endda formanden for parlamentet martin schulz den femogtyvende marts i år siger at selvfølgelig har medlemsstaterne ret til at skærme deres velfærdsydelser med optjeningsprincipper jeg er jo ked af at herre morten østergaard som minister

selv at forsøge at løse problemet

er mere interessant at debattere de juridiske aspekter

at man ikke vil anerkende at mens

konservative havde regeringsmagten tilsluttede

sig regler som har de konsekvenser vi ser i dag det er det man ikke vil anerkende og det er derfor at

vil være direkte i modstrid med danmarks forpligtelser som de er udlagt helt uafhængigt af

vi har igen og igen sagt at vi er åbne over for at diskutere løsninger men det skal være løsninger der holder sig inden for eu retten og det skal være løsninger der ikke parkerer regningen hos de børnefamilier i danmark der i forvejen har mindst

man får væsentlige økonomiske ubalancer eller

venstre har ført frem med stor kraft men det som venstre skylder at svare på

som kan holde sig inden for eu retten og som ikke medfører at man sender en regning videre til de børnefamilier der har mindst det er det svar som blafrer i vinden fordi man bare henviser til regeringen

tak for tilliden men vi er jo altså bundet af

ikke bare kan slynge ting ud men er nødt til at gøre ting der har hold i virkeligheden og i de regler og forordninger der gælder på området

med revisionen af forordningen i to tusind og fire det skal jeg ikke kunne sige men situationen er jo den at det er helt legitimt at et flertal i folketinget i forbindelse med sådan en proces

forpligtelser som masser af danskere jo udnytter i andre eu lande der er masser af danskere der får familieydelser i sverige og i tyskland og derfor skal man huske at det her jo ikke bare

hvem der kommer til danmark det handler i høj grad også om de mange danskere der rejser ud og bruger de samme rettigheder i andre eu lande vi vil kort fortalt modsætte os at man udvider den periode hvor man kan tage blandt andet dagpenge med til sit hjemland som kommissionen ellers har barslet med vi vil arbejde for at det

der bliver væsentlige økonomiske ubalancer som følge af træk på de her ydelser og så har vi tilbudt som en del af forhandlingen at vi i øvrigt gerne

overveje at arbejde for det her spørgsmål om om man skal kunne indeksere de ydelser man sender

må vi så konstatere indtil videre i hvert fald ikke

venstre og konservative som ellers har ført det frem synes

få

at se om vi kunne følge den realistiske sti hvor vi prøver at få skabt mulighed for at vi kan lave værnsinitiativer hvis vi

væsentlige økonomiske ubalancer og altså senest tilbudt

spørgsmål om indeksering kunne indgå i overvejelserne omkring de ting

derfor synes jeg at det er et udtryk for at vi forsøger at lytte og samarbejde med dem der vil

at der er nogle der efterhånden på et eller andet tidspunkt giver sig til at række ud efter de fremstrakte hænder som regeringen har

hvordan vi forholder os til det her

det er med en tydelig modvilje

som sikrer at det er de nationale parlamenter som har bemyndigelse til at fastsætte regler

mener ministeren og dermed regeringen at det er på sin plads at det ikke er de nationale parlamenter som fastsætter

alliance sådan set mener at være tilhænger af det indre marked og den fri bevægelighed fordi man godt kan se

til at vi alle sammen samlet set bliver rigere og at masser af danskere er i beskæftigelse på grund af den fælles velstandsforøgelse som det indre marked har skabt men så må man jo ligesom tage det sure med det søde og det betyder jo altså også

en fundamental del af det at man behandler andre landes borgere på tilsvarende vis når de er her

det er jo der hvor jeg synes at liberal alliance skylder

borgerne har lov at vandre frit og har lov at

velfærdsydelser det vil sige at vi kunne

indføre et optjeningsprincip i danmark

været her i to år tre år eller fem år som liberal alliance mener

europa at tage til danmark og arbejde fordi vores lønniveau er så højt også selv om vi sagde at vi ønsker i danmark at indføre et optjeningsprincip

jo det der har ført til at de her regler har udviklet sig over årene og samarbejdet er blevet tættere og tættere jeg synes i en tid som den vi lever i nu hvor der er svære konflikter også i det man vel må betragte som vores nærområder skal glæde os over at vi er så sammenvævet

er måske en af grundene til at der trods alt er en vis afstand hen til der hvor konflikterne rigtig raser

hinanden her i den vestlige

i tyskland end tyskere i danmark og derfor er det gode og vigtige rettigheder for borgerne men selvfølgelig kan man altid diskutere hvor

og derfor har vi jo også som et led i forhandlingerne en løbende diskussion og har bestilt juridiske analyser af

men man får ikke mig til at sige at det er urimeligt at borgere der arbejder på et lands løn og arbejdsvilkår og betaler skat også får adgang til den velfærd

løn og arbejdsvilkår og betaler dansk skat også får

til velfærden der er ingen der efter en dags arbejde kan få en børnecheck og jeg vil opfordre til at man i det mindste af hensyn til sagligheden

af de her mange forskellige forslag med til en ændring af forordningen hvorfor tager man ikke det spørgsmål med som har spillet en stor rolle i debatten nemlig spørgsmålet om at eu åbenbart tvinger os til at udbetale børnechecken selv om børnene ikke opholder sig her i landet det synes jeg da var mere nærliggende også fordi det jo sådan set er det princip

om hvorvidt man arbejder og betaler skat der er afgørende for om man har adgang til ydelsen det vi så diskuterer er altså det her spørgsmål om

indeksering men jeg vil bare stilfærdigt erindre at mere end halvdelen af de penge der

til danske statsborgeres danske børn i udlandet og det er jo da folk som hvis man skal følge debatten her i dag i

årevis har slidt og slæbt og bidraget til det danske velfærdssamfund og derfor ville en ændring af den karakter jo altså betyde at de ikke længere havde adgang til børnecheck til

at man ikke uberettiget og efter en dags arbejde

børnecheck i danmark det synes jeg sådan set er

at vi tager store skridt for at undgå at folk misbruger det her system og vi

forhold til at danmark ikke skulle kunne opretholde et optjeningsprincip fra juni måned blev administrationen af reglerne så ændret uden at regeringen havde ændret dansk lovgivning eller

havde sikret sig en parlamentarisk opbakning hertil det

sidestykke fra venstres side må vi sige at vi stadig væk ikke forstår hvorfor regeringen ikke tilbage i to tusind og tretten forsvarede de danske regler over for kommissionen men regeringspartierne

var selvfølgelig også imod optjeningsprincippet da det blev indført så man kan jo tænke sit regeringen annoncerede så at den ville fremsætte et lovforslag om sagen i oktober to tusind og tretten det skete ikke der skete faktisk slet ingenting i sagen før i slutningen af januar hvor der så kom gang i nogle forhandlinger desværre har det indtil nu været meget meget svært for

mener at der er tale om et problem statsministeren kan leve med det man synes ikke det er fantastisk modsat lyder det fra skatteministeren at problemet er juridisk men ikke politisk og det er vel også det den foregående debat understreger fra venstres side handler det i høj grad om politik for vi synes ikke det er rimeligt at man optjener ret til børnecheck med det samme når man begynder arbejde i danmark og vi har jo grundlæggende til gode at få et klart svar fra regeringen på om regeringen mener at det politisk problem at man optjener fra den første dag men først får det udbetalt efter noget tid det sidste er jeg helt med på mener regeringen det er rimeligt eller mener regeringen

uklart men måske kommer regeringens tilgang allermest til udtryk i dagens udgave af jyllands posten

stille og roligt se på mens oppositionen diskuterer forskellige løsninger

altså man undrer sig jo har regeringen glemt hvad det er at være regering for hvis regeringen mener at der er tale om at der er problem ja så må regeringen prøve at handle i overensstemmelse hermed men det vi har

intet andet end regeringens model og løsning

venstre vi opfordrer statsministeren til at sætte sig for bordenden for at finde en løsning det har hun afvist og forvirringen bliver jo større når regeringen har sagt at den er villig til at gøre noget hvis udgifterne skaber store finansielle ubalancer men hvis regeringen vil gøre noget hvis det økonomiske aspekt bliver større hvorfor så ikke gøre det nu

regeringen vil forsvare et optjeningsprincip når det gælder dagpenge men ikke når det gælder børnecheck fra venstres side skal vi indtrængende bede om at regeringen indser sagens alvor danskerne er med rette massivt imod den måde som regeringen administrerer reglerne på nu og i venstre er vi optaget af at der sikres værn mod at man efter kort ophold i danmark får fuld adgang

vil vi fra venstres side stemme for dette beslutningsforslag hvis ikke regeringen inden andenbehandlingen imødekommer det klare krav som vi har i venstre nemlig at der sikres værn mod at eu reglerne om fri bevægelighed betyder at nationale velfærdsordninger gives fri

tilsidesættelse af parlamentariske spilleregler og en forhandlingstaktik der har været alt andet fremmende for at finde en løsning men hvis regeringen nu vil anerkende

så må regeringen også være optaget af at finde en løsning

håndtere denne sag helt anderledes og fremlægge konkrete forslag

herre christian friis bach er den bedste eksponent for

forsøge at regere landet

kræver vel også at man adresserer de problemer

at bruge tre måneder sidste år på at sige der er

loven så vi fjerner optjeningsprincippet fra venstres side er vi optaget finde en løsning der sikrer en rimelighed og jeg tror at det forventer danskerne

som

oppositionen der skal stå og være kreativt værksted for regeringen

hvis socialdemokratiet mener der er tale om et problem så burde socialdemokratiet og statsministeren have ageret fundamentalt anderledes i den her sag da den startede for en år siden man har ikke stået

man har ikke villet forsvare optjeningsprincippet og man har bare sagt jamen sådan er det jo og det troede

udbetale børnechecken selv om børnene ikke opholder sig her i landet det er jo de problemer vi har nu i den her sag kan venstre bekræfte at venstre har støttet og stadig væk støtter den eu

at man skal have bidraget før man kan trække

en opfattelse vi står helt alene med

for europa parlamentet som er blevet spurgt om

jeg er enig i at medlemslandene har ret til at tilpasse deres egne velfærdssystemer og sociale sikkerhedsnet til det europæiske indre marked eu skal ikke bruge den fri bevægelighed til at underminere den sociale sikkerhed og vi har ikke indført den fri bevægelighed for at underminere velfærdssystemerne så jeg er enig der kan være to år eller en år på det europæiske plan fastsættes de

i to tusind og fire og at det var folketingets flertal

det optjeningsprincip kunne rummes inden for

stemte imod dengang i to tusind og ti har en anden opfattelse sammen med embedsmænd i bruxelles

det regeringen har gjort i den her sag er uden at

selv har besluttet sig for at administrere i strid med dansk lovgivning og

med at administrere i strid med dansk lovgivning

der er tale om et politisk problem og at man mener at det der foregår ikke er rimeligt og det

i den her situation nu

optjeningsprincip som nu bliver vurderet til ikke at holde i retten så at sige

ordføreren om ordføreren kan garantere

en korrekt juridisk vurdering for regeringen har jo selv sagt

vi kunne gå

fremsat af det konservative folkeparti dansk folkeparti og liberal alliance

jo interessant at hæfte sig ved det som venstres ordfører sagde fra talerstolen eller rettere

venstres ordfører ikke svarede på de spørgsmål der blev stillet venstres ordfører sagde i sin fremlæggelse at venstre havde stillet adskillige forslag og når der så blev spurgt både fra den radikale ordfører

holdt sig inden for eu retten og som i øvrigt var bedre end den

nuværende ordning eller end børnechecken som sådan og så i øvrigt havde havde en ordentlig social profil så kom der ikke noget svar og det var ikke bare en forglemmelse

det sætter jo en meget meget tyk streg under det der er min klare opfattelse i den her sag nemlig

indgå i en konstruktiv dialog og slet ikke i en løsning om det gælder i det hele taget eller det bare gælder på den her side af valget til europa parlamentet i maj måned ved jeg ikke det har vi til gode at se men jeg savner altså at det største oppositionsparti i folketinget kommer lidt ud af starthullerne og er bare

overholde den eu ret vi jo alle sammen enige om skal overholdes jeg har bemærket at herre claus hjort frederiksen

på tv sagde at selvfølgelig skal eu retten overholdes jeg er fuldstændig enig

er vi jo havnet i den her situation

kommissionen der siger at de danske regler med optjeningskravet er i strid med

de fremmeste jurister

de deler den vurdering vi har et problem i forhold til

det regeringen desuden har gjort er jo at lave det forberedende arbejde til et lovforslag der er sendt i høring nu har vi fået høringssvarene og vi har indbudt folketingets partier

de forhandlinger er der ikke kommet ret meget ud af og jeg synes

de meget klare spørgsmål der blev stillet meget meget klart illustrerer hvad der er sket i de forhandlinger nemlig at venstre gerne

forslag til hvordan vi skal finde en løsning der holder sig inden for forordningen ikke har en social slagside og i øvrigt er bedre end den børnecheck vi har i dag der står vi jo så og må

jeg håber at venstre kommer til besindelse og er lidt mere konstruktive i forhandlingerne jeg kan undre mig lidt over at konservative

sådant beslutningsforslag mens vi forhandler men det være tilgivet det er jo også politik og vi

snart have ep valg og det er vel også et led i den valgkamp men sådan

kan det næppe overraske at socialdemokraterne ikke kan støtte

topjurister i fem danske ministerier alvorligt

sige at det ville være mærkeligt hvis vi ikke tog den vurdering alvorligt og det ville være mærkeligt hvis vi ikke forsøgte at løse det her inden for de rammer der er i forordningen og inden for de rammer

kommissionen i den her sammenhæng baseret på den lovgivning der er og de domme der i øvrigt

at lave nogle nye regler der holder sig inden for eu retten

ser på det her område vi har sikkert forskellig opfattelse af hvad der er problemet men det starter da med at vi forsøger at være lidt konstruktive og jeg deler ikke opfattelsen af at for

de konservative har været meget konstruktive i den her debat med henblik på at lave et regelsæt der

at der også er en del danskere i sverige der har ret til de samme ydelser der er en del danskere i tyskland som har ret til at få de samme ydelser hjem til danmark så

internationale spilleregler vi selv har skrevet under på det ville være mærkeligt andet men derfor kan vi jo godt sætte os ned i folketinget og forsøge at løse det her

statsministeren sagde jo i tirsdags

få en indeksering og det kan man måske i eu sammenhæng så kæmper vi for det men det drejer sig

betaler skat i danmark har ret til de samme ydelser de danskere der bor i tyskland arbejder i danmark har børn i tyskland og betaler skat i danmark har også ret til de samme ydelser

det lyder som en flok jurastuderende der har en rigtig hyggelig

fredag eftermiddag og sidder og diskuterer regler og konventioner og love og paragraffer men nu er vi jo altså engang politikere derfor må jeg bare

det er rimeligt at man har adgang til at trække på børnefamilieydelsen efter meget kort deltagelse

ifølge statsministeren bliver stor økonomisk ubalance for

socialdemokratiske optik som det er i dag og hvorfor det så muligvis ikke er rimeligt

sig inden for de internationale spilleregler vi selv

det lyder da egentlig lidt mærkeligt hvordan i alverden kan lade sig gøre men når man så kigger nærmere på det og ser baggrunden for det

arbejdskraftens fri bevægelighed mellem arbejdsmarkederne vi skal ikke over til at det her bliver fri bevægelighed mellem sociale systemer

fuldstændig enig i og det er vi optaget af men det bliver altså nødt til at være inden for den eu ret vi

indeholder et eneste værn mod

med kort ophold i danmark kan få fuld adgang til en børnecheck der må jeg bare sige er ked af at det også ind i socialdemokratiet er den eneste farbare løsning til trods for at statsministeren i hvert fald tilkendegiver at hvis problemet bliver større

man gøre noget derfor forstår jeg bare ikke hvorfor man ikke vil gøre det noget

det er der jo jo også langt ind i socialdemokratiets egne rækker

man ikke sige jamen det kunne også være kære venstre

det spurgte den radikale ordfører om det spurgte jeg om og jeg tror at vi samlet set spurgte tre gange vi fik intet svar intet

det vender tilbage til igen er at venstre åbenbart har noget konstruktivt

ind med i den her debat og det ærgrer mig for jeg tror godt sat os ned og fundet en løsning på det her som gjorde at vi i hvert fald kunne

ikke kunne nævne ét eksempel på

forslag der holdt sig inden for eu forordningen men tilbage til

jeg synes at den måde

svaret på i forbindelse med den her optjeningsret var meget nuanceret nemlig at det vi stræber efter er fri bevægelighed mellem arbejdsmarkeder ikke fri bevægelighed mellem sociale systemer

på det og én mulighed kunne være at man kiggede på giver det mening på nogle områder at lave noget der ligner et optjeningsprincip

man skal bare stadig tage udgangspunkt i i den her sammenhæng

kommissionen har vurderet at de danske regler

er vi blevet hældt ned af brættet hvilket er ganske ærgerligt

i over otte måneder har arbejdet med det her uden at finde en løsning

hvad mener han

at problemernes højde og størrelse og bredde skyldes at man har været meget lang tid

nu er herre jakob engel schmidt jo ny i folketinget så det skal være tilgivet er ikke sådan at man kommer ned i

er flertal man forhandler jo først om om man kan finde en løsning og så går man ned i

har vi en bred løsning så stemmer vi for

her forhandling har taget temmelig lang tid og grunden til at taget temmelig lang tid er bla at venstre ikke har været særlig konstruktiv i den her

det var ærgerligt at deres parti ikke tog det her problem alvorligt nok

at når man rejser fra det ene land til det andet skal man fra dag et have udbetalt en masse sociale ydelser men der har

socialdemokraternes holdning burde være og man har efterlyst at socialdemokrater kom ud og sagde

i herre john dyrby paulsens tale fået den endelige

til fordel for det radikale standpunkt om at der ikke er nogen problemer så man nu har hældt det socialdemokratiske bagland ned ad

fri bevægelighed mellem arbejdsmarkeder man er bekymret for at vi kommer i en situation hvor det er fri bevægelighed mellem sociale systemer og

bekymring er reel den tager vi meget alvorligt i den her sammenhæng

sætte os ned og sige ja vi har fået en henvendelse fra europa kommissionen den sidder vi da bare overhørig den behøver vi ikke at tage hensyn til tværtimod bliver vi jo som ansvarlig regering nødt til at agere på de henvendelser vi får og undersøge

om et flertal i folketinget vil være med til at finde nogle ansvarlige og pragmatiske løsninger

at vi overholder de internationale forpligtelser som vi selv har skrevet under på og derfor skal de løsninger

være inden for den ramme og de løsninger vi finder skal vi finde med et flertal i folketinget og der begræder jeg bare at jeg ikke har set noget konstruktivt indspil fra nogen af de store oppositionspartier og jeg synes

bare ganske stilfærdigt spørge herre john dyrby paulsen om han er enig med sit eget

det er ikke rimeligt at man skal kunne sende børnechecken ud af landet

debat det er fair nok hvis man har den holdning at vi ikke skal overholde de forordninger vi

til hele eu systemet det respekterer

meget klart og enkelt må at vi bliver nødt til at følge den opfordring fra europa kommissionen vi bliver nødt til at finde en anden vej end de regler vi har haft tidligere

er opgaven og lige nu synes jeg helt ærligt at vi står temmelig alene med

det kan man ikke man kan ikke blæse højt og flot på det og derfor bliver vi nødt til at finde en anden løsning der forholder

sig til den eu forordning og holder sig inden for eu retten

karakter af fri bevægelighed mellem sociale systemer frem for fri bevægelighed mellem arbejdsmarkeder

en stor indsats i forhold til hele systemet

at det meget er et spørgsmål om bevægelse mellem sociale systemer jeg oplever at fokus er på fri bevægelighed mellem arbejdsmarkeder og der er altså nogle regler og nogle forordninger som vi bliver nødt til at forholde os til og holde os inden for men fokus er stadig på fri bevægelighed mellem arbejdsmarkeder

vi kan komme igennem med i eu systemet og derfor prøver vi

det er jo et meget godt eksempel på en af de ting der kan komme ud af det men det kræver jo at partierne i folketinget sætter sig ned og er lidt pragmatiske og har lyst til at forhandle

er egentlig socialdemokratiets politik på det her område altså min tilgang til det er jo at at det her

man kombinerer alle mulige velfærdsydelser med arbejdskraftens

i det land man arbejder i vi kunne jo godt i fællesskab

få lavet om på de her ting så det kun var nogle få velfærdsydelser man knyttede så snævert sammen med vandrende arbejdskraft at medlemslandene var tvunget til at sende de her velfærdsydelser til familiemedlemmer som bor i helt andre lande end der hvor vedkommende arbejder og så man

at kontrollere og administrere kunne vi ikke enes om sådan en politisk tilgang til det og arbejde politisk for det

beskylder man os for at være tekniske hele vejen igennem

kommissionen i april to tusind og

en

sådan kan man da ikke agere som ansvarlig regering det er to forskellige spor jeg er ikke fuldstændig afvisende over for at forsøge at lave nogle af de her ting om i eu systemet

og det gør ikke at vi kan sige til

vores regler på velfærds og arbejdsmarkedsområdet tiden tillader ikke at jeg remser alle de citater op men jeg kan belægge det med ord tro mig så

ordføreren virkelig at alle de løfter er blevet indfriet når vi nu kan konstatere at eu åbenbart kan diktere os at vi skal medregne eu borgernes optjeningsperioder i andre lande når der skal udmåles sociale ydelser at eu åbenbart kan diktere os at vi skal udbetale børnechecken selv om børnene ikke opholder sig her i landet min opfattelse er at løfterne ikke er blevet indfriet vil gerne høre om ordføreren mener at de er blevet indfriet

selv rejste hvordan vil ordføreren sikre at der ikke som ordføreren sagde

mener jeg er vildt overdrevet til det næste vil

fornemmer at vi har den samme opfattelse af at eu ikke skal være et spørgsmål om fri bevægelighed mellem sociale systemer men fri bevægelighed mellem arbejdsmarkeder

det bliver vi jo nødt til at blive ved med at holde øje med

mange andre i eu der har nøjagtig den samme interesse som os nemlig at

fri bevægelighed mellem arbejdsmarkeder og ikke fri bevægelighed mellem sociale systemer

at der også er en del danskere der

har gavn af de her regler der er en del danskere der får børnepenge i sverige der er en del

også sige at de her danskere ikke skal modtage de penge og det tror jeg

citerer det er slået udtrykkelig fast i edinburgh aftalen at det enkelte land helt bestemmer sin sociallovgivning

vand fordi eu jo dikterer og foretager en masse indgreb i reglerne for vores velfærdsydelser hvem der skal have dem og hvornår de skal have dem det må ordføreren vel indrømme det har ordføreren jo gjort i flere indlæg

ordføreren sikre at poul nyrup rasmussens udmærkede ord

i det enkelte land helt bestemmer

underlagt nogle internationale spilleregler det har vi selv underskrevet det har vi selv godkendt så derfor skal vi gøre begge ting vi har stadig suveræn ret til at bestemme hvordan vi vil indrette

det område men lad mig dog lige læse op hvad for eksempel holstebros borgmester har sagt

der skal være et optjeningsprincip det er sund fornuft i forhold til de mennesker der

som jeg husker historien bar moses ikke eu retten med ned fra bjerget det var de ti bud alt andet kan vi lave om han også socialdemokrat

godt tænke mig at høre hvad ordføreren siger til sine socialdemokratiske borgmesterkolleger

end de her to er de også sådan lidt specielle

være opmærksom på hvilke regler vi er underlagt i eu

det her jo er to forskellige spor vi

underlagt de internationale aftaler vi har skrevet under på

det alvorligt og forsøge at indordne vores praksis så den ikke er i modstrid med

andet spor skal forsøge at lave om på det her men det tager nu noget længere tid skulle

det hele taget kan lade sig gøre og i den mellemliggende periode kan man jo ikke bare

højt og flot på hvad europa kommissionen er kommet til os med det kan man ikke

indrette sig efter de vurderinger og de regler specielt

område overhørig derfor kan det da godt være at man i andre

skal se på om det her ikke længere er en fri bevægelighed mellem arbejdsmarkeder men er blevet til en fri bevægelighed mellem sociale systemer

intentionen i eu og så skal man da kigge på det og det skal man blive ved med at kigge på og være opmærksom på men det ændrer ikke ved at vi ikke bare kan sige til europa kommissionen ja det kan godt være at i mener det

partierne før en gang

har lagt sig fladt ned uden at have flertal bag sig i folketinget jeg synes

være sådan i et retssamfund at når folketinget har vedtaget en lov så er det den man administrerer efter

man kan optjene ret til børnecheck fra dag et med en meget minimal indsats man skal blot have et fritidsjob på ni timer om ugen for en god avisrute kunne man sige

det synes vi ganske enkelt ikke er rimeligt derfor

den måde jeg forstår godt

og få del i nøjagtig

det er rigtig godt at vi har haft det her optjeningsprincip igennem en årrække jeg vil også sige at

endnu bedre princip vil jeg gerne slå fast når man kigger på hvad regeringen så skulle have gjort tilbage i april sidste år

er ikke det der nogen sinde har været meningen med forordningen

have taget sagen videre til domstolene

det kun ville være logisk at en regering som har et folketing bag sig som har sagt

imod de danske interesser imod et kæmpe flertal i

meningsmålingerne viser at danskerne faktisk mener at der skal være

egen regering fordi de mener at der skal være noget rimelighed i det

fået den dom ved domstolen

sagt er meget principielt men ikke kun

det er et lille bump på vejen rent økonomisk som hedder børne og ungeydelsen

er jo en langt bredere debat

som vandrende arbejdstager det er jo alt fra sygedagpenge almindelige dagpenge

kørselsfradrag fik fradrag for dobbelt husførelse og så

oveni fik børnecheck så betalte man altså ingenting i skat i danmark og det er altså svært at forestille sig ret mange som

et regeringsparti det er altså en bombe under det danske velfærdssamfund hvis man på den måde kan hive ydelser ud uden overhovedet at

i danmark og som vil være lige så effektivt og nemt at administrere

for at komme med en masse lappeløsninger vi synes bare at man skal stå fast over for eu og sige at

sige

mulige andre ydelser når man har et velfærdssamfund hvor vi forsikrer hinanden så skal

arbejdstager som ikke igennem en årrække har opholdt sig i danmark tidligere

at kigge på man ved at tyskland har problemer med en sag om kontanthjælp så der er en lang række lande der synes at det

er på vej til at det bliver en social union

er domstolen i den meget konkrete sag men det principielle i

det var ikke det der var meningen med eu projektet

det andet spor hvor man tager kampen op sammen med de andre lande england tyskland holland og østrig og finland og siger vi synes ikke det er rimeligt

her tvivlsspørgsmål så man kan altså godt køre to forskellige linjer i forhold til

op til deres parlamenter at ligesom vi

op til sverige tyskland eller polen hvordan de vil indrette deres jeg skal jo ikke

om danskerne skal have ret til deres ydelser når de

børneydelser og som handler om optjening der er ingen tvivl om eu retten og der er ingen tvivl om at det forslag vi behandler vil bringe os i klar strid med eu retten det er meget markant og det har jo

et formål nemlig at skabe frygt og forvirring både når det gælder børnechecken som danskerne er så glade for når det gælder den frie bevægelighed som danmark har så stor gavn af og mest alvorligt når det gælder eu samarbejdet som har skabt fred og fremgang i europa der har været en stærk vilje hos regeringen til at finde andre løsninger og der har været utallige forslag til at lave børnechecken om men ikke ét af de forslag har kunnet overholde de to centrale

ud over danskerne især ikke de fattigste familier

det skal være lovligt erstatter vi børnechecken med et skattefradrag vil det give problemer for borgere med lave indkomster det vil svinge alt efter skattesatsen i kommunerne medlemskab af folkekirken og om

borgere betaler topskat det vil skabe problemer i forhold til forældre der bliver skilt og borgere for eksempel håndværkere der har svingende indkomster og det vil blive meget bøvlet og bureaukratisk giver man så kun skattefradraget til moderen vil ægtefæller blive bedre stillet end fraskilte og det

i strid med den frie bevægelighed giver vi fradraget til børnene bliver det en ekstra skat til

og det vil også ramme skævt og hvis der bliver udbetalt kompensation

set tilbage til ligebehandlingsprincippet og det vil komme i strid med eu reglerne giver vi så de familier med lave indkomster mulighed for at skubbe et skattefradrag videre til

der gå lang tid før det virker hvem skal i mellemtiden betale for det børnetøj som forældrene i dag køber for børnechecken og igen vil det blive meget bøvlet og bureaukratisk indekserer vi efter leveomkostninger i de enkelte eu lande

bliver nu undersøgt vil det med stor sandsynlighed være i klar modstrid med ligebehandlingsprincippet og det vil i øvrigt betyde at at vi vil komme til at give en højere børnecheck til borgere fra visse eu lande og det vil give bøvl og bureaukrati sætter vi daginstitutionstaksten ned

egenbetalingen som forældrene giver på daginstitutionsområdet er

fjorten milliard

børnefamilier med friplads og der er faktisk omkring halvtredstusind børn

et højere tilskud vil igen her

fordelingsmæssige konsekvenser giver vi børnechecken til

det heller ikke løse problemet fordi børn hvis forældre arbejder i danmark men lever uden for danmark

have ret til børnecheck denne lidt tekniske gennemgang

regeringen har svaret regeringen har undersøgt regeringen har analyseret og set på de her løsninger men der er

både socialt forsvarlige lovlige enkle og effektive og vi skal huske at den løsning som regeringen har foreslået nemlig at overholde eu lovgivningen ved at ændre optjeningsprincippet vil koste omkring tyve million kroner ud af en samlet udgift til børnecheck på fjorten

vil vi virkelig ødelægge en børnecheck

procent af de samlede udgifter til børnecheck samtidig risikerer vi en eu sag som vi med sikkerhed taber vi risikerer at de mange danskere der arbejder i andre eu lande mister den børne

at den frie bevægelighed bliver begrænset så færre eu borgere kommer til danmark og arbejder betaler skat og bidrager til væksten og velfærden vil vi virkelig det

er effektiv er socialt ansvarlig

venstres ordfører blev i dag spurgt ikke tre

men fire gange om han kunne komme med et forslag der kan løse præcis det problem og det kunne ordføreren ikke der er måske kun en undtagelse og det er at betale børnechecken bagud i stedet for forud det kan løse problemet med eu borgere der har fået udbetalt for meget børnecheck og er taget hjem og det

vil rigtig gerne finde en løsning

også gerne kæmpe for danske mærkesager i eu for værnsregler men netop når det gælder børnechecken er reglerne altså krystalklare og der er ingen ændringer på vej som kan løse problemet

vi ser på mulige løsninger i eu ja det skal vi debatten om børnechecken har illustreret at samspillet mellem den frie bevægelighed og danske velfærdsydelser ikke er enkelt men vi kan sagtens både bevare den frie bevægelighed og det danske velfærdssamfund og derfor er det ikke rimeligt at bruge debatten om børnechecken til at skabe frygt og forvirring om både børnecheck fri bevægelighed og eu

de forhandlinger handler jo netop om at sætte nogle værnsregler op så man ikke optjener retten fra dag et men at der er nogle værnsregler som sikrer at man ikke bare kan sende pengene ud af danmark

det jo meget svært at indgå en aftale med det flertal i folketinget som gerne

måske arbejder i et fritidsjob som det har været fremført af visse ordførere

i ni timer om ugen

til en lav løn elendige arbejdsforhold

og så får ret til en børnecheck det synes jeg ikke er rimeligt og det er heldigvis også en myte at det er det der foregår for langt de fleste eu borgere rejser efter et arbejde og ikke

så mener at den regel er urimelig jeg vil også gerne høre ordføreren

er for nogle værnsregler ordføreren vil arbejde

det hørte jeg at ordføreren gerne ville

jeg sådan lidt glad for for det er jo en erkendelse af at der åbenbart er nogle problemer med eus regler om fri bevægelighed i forhold til vores velfærdssystem så jeg vil gerne høre hvad er det for nogle værnsregler ordføreren vil

bidrager til skat og velfærd i det danske samfund

herunder en børnecheck

sig til et alvorligt problem må vi

det enkelte land kan fastholde de velfærdsydelser som det enkelte land har besluttet

endnu der tyder på at vi er der

der meget der tyder på at den fri bevægelighed faktisk er en forudsætning på sigt for at vi kan

det danske velfærdssamfund fordi den fri bevægelighed bidrager til vækst arbejdspladser og velstand og dermed velfærd i danmark den fri bevægelighed er med til at sikre at vi også i fremtiden kan udbetale en børnecheck

og ændringen af optjeningsprincippet fra det optjeningsprincip der blev indført under vk regeringen til det som regeringen nu

er et beløb på omkring tyve million kroner

det er ikke et stort problem jeg

befolkning men lukker vi muligheden for

give den børnecheck rammer vi jo på sigt også de mange danskere der tager til udlandet og er glade for de børneydelser familieydelser de får vi kan komme til at blokere for den fri

og vi kan risikere en eu sag og det kan alt sammen blive meget dyrere

et polsk barn der bor i polen

har sin far i danmark jo ikke der er kun én det

er en rabat man skal kun levere én gang men får alligevel det fulde beløb hvis det skulle være sådan at

samme ret til alt burde det så også være sådan at et polsk barn havde ret til at gå i privatskole i polen med en og halvfjerds procent af udgiften betalt af en dansk kommune hvor faren arbejder burde det polske barn have ret til at få sine tænder ordnet i polen fordi faren arbejder i danmark men betalt af den danske statskasse eller den danske kommunekasse

at børnechecken er en ydelse som man skal have fordi faren arbejder men alle mulige andre ydelser er ikke

større overskudsforretning end den gennemsnitlige dansker al den stund at de netop ikke

på hospitalet og al den stund de ikke har deres forældre i danmark

derfor er det jo rimeligt at den far eller mor der er heroppe og knokler og betaler skat får en børnecheck til de børn som er derhjemme og som

ifølge det radikale venstre at man ikke kan få alle de penge når man nu arbejder her på linje med en dansk lønmodtager der er født i danmark eller hvad hvor er principperne henne hos det radikale venstre børnechecken er en umistelig ret men alt det andet som man betaler for via sin skat kan man godt undvære

måde er der jo bestemt forskel men når det gælder de sociale sikringsydelser og netop børnechecken er det entydigt klart afsagt ved to krystalklare domme at den har man ret til at få

og knokler for at bidrage til det danske samfund

er jo påfaldende at alle de forslag som den radikale ordfører stod og læste

liberal alliance

man så ikke bare tone rent flag og sige at det er politisk man ikke vil løse det man er optaget af noget eu jura

af rimelighed og af at

var det da meget nemmere at forholde sig til

end fire gange om der kunne være et forslag som ordføreren selv tænkte på der kunne

sikre netop det og vi fik ikke noget svar men regeringen

konstruktiv vi analyserer og undersøger

som kan sikre at vi er i overensstemmelse med eu retten og som kan sikre at danske familier ikke bliver ramt den største trussel mod børnechecken lige nu er jo de forslag som venstre er kommet med i den her debat det er ikke eu eller optjeningen den største trussel mod børnechecken som danskerne er glade for kommer faktisk fra de forslag som venstre

som vil ramme de fattigste familier som vil gøre det bøvlet og bureaukratisk

børnechecken fra rigtig mange

konservative og andre partier i folketinget anser det for at være stort problem

for at undgå at udbetale de

set konstruktivt på løsningerne men der er ikke

eneste forslag til en løsning indtil nu som kan sikre at

både bliver socialt ansvarligt lovligt og lige så effektivt som den børnecheck som forældre rundt i det ganske land er utrolig glade for at få ind gennem

bevare og derfor vægter vi måske hensynet til børnechecken

sociale rettigheder er en hjørnesten i det indre marked

forudsætningen for at arbejdstagerne kan føle sig trygge ved

det hænger fint sammen derfor har jeg sådan set kun ét spørgsmål til herre

vil arbejde for at ændre eu forordningen så man får ret til at indeksere børnechecken og dermed skabe anderledes vilkår

hvorfor vil det radikale venstre have ændret eu forordningen så man får ret til at indeksere

der indtil nu har været fra jurister med forstand på eu retten

men regeringen har sagt meget klart og det står det radikale venstre fuldt og helt bag at kan vi fremadrettet finde løsninger i fællesskab i europa der

hvordan velfærdsydelserne kan udvikle sig i fremtiden og opstille et værn så den enkelte medlemsstat kan sige med sikkerhed at hvis det bliver et stort problem så kan man agere i fællesskab

som kan skabe tryghed som kan skabe ro og som kan sikre at vi igen i fællesskab kan stå sammen om en stærk europapolitik

bach på hvorfor man lige præcis har valgt at det er indekseringsmodellen man

indekseringsmodellen i det man har været fremme med

man lige præcis valgt at sige at det man nu vil arbejde for at få lavet

som ikke handler om optjening men som handler om indeksering så må vi kigge på det vi vil gerne undersøge det jeg tror ligebehandlingsprincippet i eu som er et centralt og vigtigt princip står i vejen for det men regeringen har sagt at den gerne vil se på det

cirka to tusind fire kroner i skat om måneden

den radikale ordfører virkelig det er rimeligt

og det kan da umuligt være rimeligt over for de danske arbejdere der mister deres arbejde

langt de fleste medarbejdere i de danske svinestalde knokler løs og bidrager

de stærkt kompetente medarbejdere

resten af eu der arbejder i den danske vindmølleindustri knokler med innovative løsninger og styrker den danske vindmølleindustri

og velfærd og ville ramme rigtig mange virksomheder vi vil rigtig gerne have at de kommer og når de kommer og knokler og betaler skat skal de også have visse sociale rettigheder og det er præcis

fra de eu borgere der kommer bidrager arbejder knokler

et positivt bidrag og det kan endda være mere positivt end

danskerne fordi de ikke trækker på de sociale ydelser da de ikke har deres børn deres forældre

men er her og arbejder og bidrager

selvfølgelig skal have de samme rettigheder som

men det handler om at finde en holdbar balance mellem to bærende principper nemlig henholdsvis eu samarbejdet med retten til fri bevægelighed for arbejdskraften

den danske velfærdsmodel kan fortsætte mens den er skattefinansieret

forholder os til misbrug men også til uhensigtsmæssig brug de steder hvor adgangen til velfærdsydelser enten giver meget store udgifter

som politikere må og skal vi

konsekvenser for et velfærdssystem som det danske specielt i forhold til økonomien og ikke mindst følelsen af ret og rimelighed

er en udfordring som sf har krævet at regeringen og statsministeren tager op i eu regi man bør samle ligesindede lande og rejse spørgsmålet om de særlige udfordringer som den fri bevægelighed rejser for skattefinansierede velfærdsmodeller sf har opfordret regeringen til at arbejde aktivt i relevante europæiske sammenhænge for at fremme forudsætningerne for

bringer dansk lovgivning i overensstemmelse med eu retten samtidig med at man kræver at regeringen tager konkrete initiativer på eu niveau og sætter turbo på tiltag mod social dumping sf er optaget af at finde holdbare løsninger i sagen om eu og de danske velfærdsydelser derfor vil vi gerne opfordre enhedslisten til at komme tilbage til forhandlingsbordet vi kan stadig nå at få en socialt afbalanceret og holdbar løsning i børnechecken og samtidig sikre en lang række tiltag mod social dumping jeg har ikke fantasi til at forestille at man for tredje gang skal takke nej til en historisk stor indsats mod social dumping

at regeringen indkalder til nye seriøse forhandlinger med sf og enhedslisten for som det ser ud nu er regeringen klar til at indgå en aftale med højrefløjen som meget vel kan blive hamrende

på ingen måde lade folk med lave indkomster betale regningen for en aftale med højrefløjen det undrer mig meget at regeringen hellere vil søge højrefløjen og en socialt skæv aftale i stedet for at lave en aftale med sf og enhedslisten

mod løndumping sf støtter ikke forslaget fra

nemlig at ud over de ting som regeringen synes er gode ideer

til at stille krav om ordentlige løn og ansættelsesvilkår når de skriver kontrakter med private virksomheder bare lige den bemærkning det ville måske være hjælpsomt hvis sf bakkede enhedslisten op i et krav som jeg

vi var enige om alle sammen men det vi skal diskutere her er jo det her beslutningsforslag

at vi skal have den rette balance mellem fri bevægelighed og vores velfærdssystem så er det bare at jeg spørger ordføreren hvad er det for nogle helt konkrete ting der skal ændres

vi mener at statsministeren på eu niveau

velfærdsmodeller oplever at der er noget galt med ret og rimelighed ikke nødvendigvis er et stort økonomisk problem her

flytte det alting er jo politik

jo også baseret på de politiske ønsker

nødvendigvis er det der var tankegangen

frie bevægelighed martin schulz har

selv sagt at den frie bevægelighed ikke skal blive en trussel mod

velfærdsstaterne så helt konkret mener vi ligesom enhedslisten at social dumping er meget meget central i den her diskussion

diskussion på eu niveau om hvordan man kan bringe den frie bevægelighed og de nationale velfærdsmodeller i balance er et andet skridt der også

til forhandlingerne med de andre

for at sikre at der kommer den rette balance

er mellem eus regler om fri bevægelighed og

som skatteministeren også var inde på tager

børnecheck fordi der skal et administrativt apparat i gang for at sikre

det siges at man ønsker at der er mulighed for

så er det fordi sf har skiftet holdning fra december to tusind og ti at man nu

eu projektet jo flere ting

om det skal være en social union som statsministeren og

den tyske kansler har været ude at sige

hen fordi vores velfærdsstater er så forskelligt finansieret

finansierer en række velfærdsydelser i danmark er afhængig af opbakningen til det hvis man kommer her man arbejder

velfærdssystemet når nogen hører at man kan arbejde få timer om ugen det er et helt konkret sted hvor vi kan

for at blive vurderet som vandrende arbejdstager

at man i to tusind og ti var modstander af det optjeningsprincip som vi andre

så anerkender fuldstændig åbent at

nogle optjeningsprincipper jeg vil så bare stilfærdigt sige at jeg håber at den nye holdning sf

samtidig med at vi er for forordningen vi er for fri bevægelighed vi synes

i øjeblikket får mange sæsonarbejdere som kun arbejder kortvarigt i danmark børnechecken måske skulle vi ændre serviceloven så det kræver en halv eller en helt års arbejde at få børnechecken i stedet for de nuværende ti uger

olsen dyhr tilbage i oktober to tusind og ti okay

der skulle stemmes for lovforslaget men jeg kan altså nu forstå

til et værn

at skatteministeren måske kunne se på om de ni timer ugentligt

de konservatives beslutningsforslag den udtalelse står ved magt og noget tyder på at der bliver brug for at føre den ud i livet vi er også enige i beslutningsforslagets kritik af regeringen for at lægge sig fladt ned bare fordi man får en skrivelse fra bruxelles det ændrer jo så ikke på

er modstander af den lov om børnecheck som vko

vi stemte imod dengang og vi er stadig væk modstandere af den men det er nu engang gældende lov og det må man respektere selv om man er uenig i den det forhindrer os

ikke i at kæmpe for at få flertal for en anden linje vi mener faktisk at

lovgivning er diskriminerende over for både danske og udenlandske statsborgere der ikke lever op til optjeningskravet om at have haft ophold her i landet i to

at vi vil have deres skattekroner

få adgang til de samme ydelser som os andre førend de har været her i længere tid vko lovgivningen gjorde jo heller ikke op med det problem at eu har bestemt at børnechecken skal udbetales selv om børnene opholder sig i udlandet det mener vi som hovedregel ikke at den skal vi har derfor

beslutningsforslag b halvtreds som er til behandling under næste punkt på dagsordenen og et lovforslag l en hundrede og tres som kommer til behandling i løbet af foråret det politiske indhold i de to forslag er identiske vi slår fast at alle der bor og betaler skat her i landet har samme rettigheder til børnecheck

det er en forudsætning at børnene opholder sig her i landet men hvorfor så

både et beslutningsforslag og et lovforslag med samme indhold fordi vi vil tvinge regeringen til at ændre kurs i denne sag undskyld jeg bruger ordet tvang men der er noget der tyder på at det er

her er et beslutningsforslag ikke tilstrækkeligt der skal et egentligt lovforslag til både regeringen selv og en række eksperter i statsret har slået fast at kun et lovforslag kan tvinge regeringen til at følge et folketingsflertal hvis flertallets politik kan være i strid med eu retten så det er altså nødvendigt med et egentligt lovforslag hvor det samtidig fremgår at folketinget er klar over

for at tvinge regeringen til det kræver det selvfølgelig at vi kan få

og her har jeg til min store undren hørt både venstre og konservative sige i medierne at de ikke vil støtte vores lovforslag fordi vi skriver at det kan være i strid med eu retten

jeg håber virkelig at de kommer på bedre tanker

vi kan tvinge regeringen til at ændre kurs i denne sag og til at tage kampen op inden for eu for det synspunkt

danske folketing og ikke eu der skal bestemme reglerne for vores velfærdsydelser så hvis v og k virkelig mener noget med deres udtalelse og forslag til vedtagelse som vi fik her i salen for et par uger siden

må de jo bakke enhedslisten op i det forslag

hvordan kan enhedslisten egentlig sige man har det grundlæggende synspunkt at loven skal man respektere også selv om man er uenig det vedtager

i folketinget i givet fald så men regeringen siger at det sidder vi overhørig hvordan kan enhedslisten så mene

fint synspunkt om at den lovgivning folketinget har vedtaget skal regeringen føre ud i livet og det vedtager man

men det besynderlige kommer så der hvor enhedslisten siger

sidder det overhørig og egentlig ikke gør mere ved det

den lovgivning der så gælder det enhedslisten foreslår

desværre det ville være dejligt hvis vi gjorde om regeringen så vil følge det vi foreslår der skal vi jo have flertal og der håber jeg sandelig meget

dansk folkeparti og de øvrige partier lever op til de

der skal bestemme over vores velfærdsydelser det er ikke

det er efter min mening også grundprincippet når vi taler velfærdsydelser

at de skulle eksporteres de skal om man så må sige nydes her i landet det er jo det der er formålet med et velfærdssystem og det er den regel vi gerne vil gøre op med eller rettere sagt vi vil gerne fastholde det der rent faktisk står

skattepligtige her i landet det er også dem der om man så må sige nyder godt af velfærdssystemet hvis man går ind og kigger på de

jeg ikke tjekket alle love om sociale ydelser men jeg er ret sikker på at i rigtig mange af

at man opholder sig her i landet og det synes vi er et fornuftigt princip med nogle undtagelser som vi så kan vende tilbage til senere når vi skal diskutere vores konkrete

til en teknikalitet om forskellen mellem et beslutningsforslag og et lovforslag

mod et flertal i folketinget så handler det jo altså også om

flertal i folketinget vil have man skal følge dansk lov og vil have opstillet nogle værnsregler så må enhedslisten jo også være med til at

af regeringen og alle mulige kloge

de argumenter som regeringen er kommet

de tre behandlinger og som opfylder kravet om at forslagsstillerne godt er klar over at her kan der være et problem med eu retten så skulle den sidde lige i skabet

regeringen være nødt til at administrere efter sådan et lovforslag og kæmpe for det over for eu hvis der skulle vise sig nogle problemer så vi tager bestemt konsekvensen

enhedslisten jo så med regeringens skæbne i hånden

enhedslisten vil besinde sig og komme på bedre tanker jeg har respekt for at man støtter beslutningsforslaget her fordi man har respekt for dansk lov

også er villig til at tage næste skridt i det ræsonnement og

er min opfordring til det konservative

venstre og de andre borgerlige partier at støtte enhedslistens lovforslag

ikke har hørt nogen her i salen anfægte regeringens og en række statsretseksperters argumentation så kan jeg rent personligt have det sådan

grimme ord skidt være med

hvad alle de her eksperter siger det kunne man godt sige men hvis det der skal til for at tvinge regeringen til at administrere

er det primære for enhedslisten

ikke forskellige politiske drillerier det primære for enhedslisten er at vi får regeringen til at ændre kurs i den her sag

at føre en fornuftig politik i forhold til hvem der bestemmer over vores velfærdsydelser

altså fremsat et lovforslag ved hjælp af hvilket man kan tvinge regeringen til at ændre kurs i den her sag ovenikøbet i en retning som jeg

hørt dansk folkeparti have en positiv holdning til

der jo er kernen i hele den her diskussion er når det kommer

der skal bestemme over reglerne for vores velfærdsydelser er det eu og nogle embedsmænd og en domstol eller er det det danske

indretningen af vores velfærdsydelser er national kompetence så kan jeg ikke forstå at der skal være så meget slinger i valsen så må vi da udfordre både regeringen og eu på det her spørgsmål og der er kun den vej

får vedkommende udbetalt en børnecheck der svarer til mellem ni hundrede

hundrede kroner om måneden hvor han altså har betalt skat

en særlig god forretning for den danske stat

som dansk stat har åbnet grænserne for

vi ville gerne have lov til at modtage folk

vi ønskede ikke at modtage folk der bare kunne

derfor har vi det i liberal alliance sådan at vi både over for eu borgere og over for folk fra lande uden for eu

have lov til at sige at man som udlænding først skal optjene ret

til fulde sociale ydelser i

og det princip vil vi gerne gennemføre både for mennesker der kommer fra det store udland og for mennesker der kommer fra det nære udland nemlig eu

at eu vedtager en mulighed for at landene kan have sådan

så når der kommer en ny regering vil vi gerne prøve at påvirke den regering til at arbejde for det i eu og vi glæder os over at statsledere i andre lande er på linje med os her og mener at eu ikke skal være en social union men et fællesskab hvor arbejdskraften kan bevæge sig frit over grænserne indtil da

at børnechecken skal laves om til et fradrag og det har i hvert fald den meget simple og enkle fordel at et fradrags værdi i hvert fald aldrig kan overstige det som man ville have betalt i skat så den situation vi har i dag hvor man får flere penge fra statskassen

vil ikke længere være der når børnechecken bliver lavet om til et fradrag

der kan man højst sikre sig selv at man ikke skal betale skat

socialt ansvarligt det kan man godt lave på en måde så det det

til folk der har børn og man kan sige at den skatterabat kan man rykke fra år til år

rykke den videre til de år hvor man ikke længere er studerende og har en fuld indtægt

få gavn af pengene eller af fradraget siger man

nu er det jo ikke meningen at kontanthjælpen skal være en ydelse man har for livstid og et barn lever jo forhåbentlig i lang tid men mens det får børnecheck og eventuelt børnefradrag

at få pengene eller fradraget i og det at man i et enkelt år eller to år hvor man leder efter arbejde ikke kan få det samme fradrag som hvis man havde et arbejde og en højere løn er det nu så socialt uansvarligt som det gøres til

tværtimod det problem i danmark hvilket jo også er en form for social uansvarlighed at det for mange og især børnefamilier på kontanthjælp ikke kan betale sig at arbejde det er vi da mange partier der taler om at der skal gøres noget ved regeringen har sågar også gjort noget det her ville så bidrage til at det i højere grad kunne betale sig at arbejde fordi man så i højere grad kunne udnytte sit børnefradrag når regeringen kan sænke kontanthjælpen når regeringen kan sænke stigningstakten af kontanthjælpen og så videre osv for at det bedre skal kunne betale sig at arbejde hvorfor skulle man så ikke også kunne arbejde med den her børnecheck og omdanne den til et børnefradrag hvis det bidrog til den samme løsning på at det ikke

mange andre ting end netop børnechecken og de cirka tyve million

ærlig snak og og jeg vil

af de allerfattigste familier i hvert fald på kort sigt indtil de måske om

mere og eventuelt kan udnytte den skatterabat

derfor vil det ramme de fattigste familier og de fattigste børn

og sådan er det jo det kan også koste kontanthjælpsmodtagere noget at man synes at det bedre skal kunne betale sig at arbejde det kan også godt være at det øger uligheden i samfundet at man synes at det bedre skal kunne betale sig at arbejde men vi vil gerne indrette vores samfund fornuftigt og retfærdigt og det er ikke retfærdigt at det ikke kan betale sig at arbejde i dagens danmark hvis en løsning på det her børnecheckproblem som er opstået fordi eu kræver at vi skal udbetale den indebærer at vi kan lave børnechecken om til et fradrag og dermed i øvrigt også medvirke til

de har men der er liberal alliance jo et ærligt parti det her skal ramme socialt skævt og derfor skal det laves om

det forslag og den lange redegørelse

borgere der kommer herop og arbejder ni timer om ugen

høre hvor mange borgere

skal vi lave det om uanset hvor mange der udnytter det

ting kan jo også ændre sig når det pludselig går op for en gruppe i et land at der ligger guld på gaden i danmark kunne man jo sætte gang i en bevægelse hvor flere og flere mennesker kommer her

fordi man skal optjene en ret til at modtage de ydelser som stilles til rådighed af det danske velfærdssamfund

være en enorm immigration af mennesker til danmark som bare ville hertil for at få vores ydelser hvis man gerne vil have fornuftigt system hvor dem der kommer til danmark bidrager positivt bliver man nødt til sige

og betale skat i en periode og derefter har i optjent retten til at modtage de samme ydelser som

nogle lande er det en meget ringe andel af de tilkomne der får et arbejde

lever man i årtier og måske endda også gennem generationer af offentlige ydelser det er da oplagt at tænke at grunden til at man for eksempel som flygtning vælger at tage til danmark frem for at tage til et naboland kunne være

siden da har den nuværende regering modtaget en skrivelse fra en embedsmand i bruxelles som siger at optjeningsprincippet er i modstrid med eu retten regeringen har intet og jeg siger intet overhovedet gjort for at udfordre dette eller søge fælles fodslag med vores nabolande som har tilsvarende udfordringer man har ikke taget nogen dialog med kommissionen

ikke interveneret i de to konkrete sager

diskutere principperne i de her sager

første har vi udfordret og opfordret regeringen til at prøve sagen i bruxelles hvor man passende kunne danne en koalition med lande som frankrig tyskland og sverige som har lignende sager og for det andet har vi peget på at man kunne komme med et kludetæppe et helt arsenal af forskellige løsninger som kunne være med til at sikre nogle fornuftige værnsregler i danmark

fik adgang til offentlige ydelser når man havde boet her arbejdet og betalt skat her

det er jo en debat man har rundtomkring i europa men det er ikke en debat som danmark

har deltaget i i sommer annoncerede den tyske kansler angela merkel og den britiske premierminister david cameron at de ville forsøge at samle en gruppe lande inden for eu der skulle kæmpe mod den øgede sociale integration og udvandringen af medlemslandes kontante ydelser som for eksempel børnepenge

vi forsøgte også allerede dengang at få den danske regering med på vognen men det ville den ikke det har skadet danske interesser at vi ikke har reageret i tide men en god del af skaden kan godt gøres god igen derfor vil vi gerne endnu en gang opfordre regeringen til

at finde en mindelig løsning på problemerne

der kæmpes en kamp rundtomkring i europa

med til at forhindre at vi får en ny social

i eu angela merkel har for eksempel udtalt og jeg citerer

behøver at gøre alt fra bruxelles og hun har senest udtalt at eu ikke er en social union

cameron den engelske premierminister har i forbindelse med sagen udtalt og jeg citerer

dag er anderledes end for tredive år siden og at vi derfor er nødt til at erkende at den frie bevægelighed har udløst større folkevandringer på grund af stigende indkomstmuligheder det er vi også enige i barroso den konservative formand for kommissionen mener og jeg citerer at europa skal fokusere på

mest værdi og ikke blande sig andetsteds og det er vi også

i befolkningen og presset af dårlige meningsmålinger er man så begyndt verbalt at sige noget

deltaget aktivt i kampen for at værne om vores sociale systemer så opnåede vi samtidig det helt uhørte det helt uhørte at en regering vil sidde et flertal i folketinget overhørigt så kan man diskutere teknikaliteter er det et beslutningsforslag er det et lovforslag er det et mistillidsvotum eller ej men sagens kerne er jo

og vores måde at udøve demokrati på har været præget af at man har haft respekt for folketingets flertal da man i nitten hundrede og en efter flere årtiers højreregering fik gennemført

udtryk for at man skulle have et flertal bag sig i folketinget for at sikre en folkelig kontrol med regeringen og her blev det fuldstændig krystalklart eksplicit knæsat at en regering ikke må sidde med et flertal imod sig

gælder stadig i dag men vi oplever en regering som ikke følger det princip

fædre han med til at stifte partiet var viggo hørup som i

med højre udtalte ingen over og ingen ved siden af folketinget

radikal sætning fra en af åndsfædrene bag partiet og hvad oplever vi i dag jo vi oplever at der er nogle over og også nogle endnu mere ved siden af folketinget nemlig regeringen som ikke vil følge et flertal i folketinget som her i dag har tilkendegivet at man støtter beslutningsforslaget det er uhørt

en konsekvens af i forhold til yderligere politisk handling i den kommende tid det er det ene spor

at finde en løsning på den udfordring det er at de danske velfærdsydelser er under pres

man ikke hele tiden skal opleve at vi skal hoppe sådan fra tue til tue nu har vi en sag om børnechecken så havde vi en sag om

suen og sådan kan vi se den ene sag opstå

i en konstruktiv og pragmatisk ånd at kunne finde en løsning på det man ikke bare skal stoppe noget ned i hullerne hver gang

finde en samlet løsning på de udfordringer der er med hensyn til eus velfærdsydelser og den måde man fortolker forordningen på så vores appel og opfordring til regeringen

er altså at man konstruktivt sætter sig ned og prøver at finde en løsning vi vil meget gerne være med fra konservativ side fordi vi mener at det er den måde vi kan forsvare vores

på samtidig med at vi forbliver aktive positive medlemmer af det europæiske fællesskab

regeringen må lytte til et flertal i folketinget imens vil vi samtidig kraftigt opfordre til at der bliver nogle reelle forhandlinger og ikke bare udendørs

forhandlinger om hvordan vi får løst de udfordringer der er så med de ord vil jeg takke for den opbakning der har været

været flere sager hvor vi har interveneret

sager som vi har bragt videre til domstolen fordi vi ikke har været enige i fortolkningen

er ikke en eksakt videnskab vi er meget kede af at regeringen ikke har kæmpet for danske interesser det gør det også problematisk i nogle senere sager som vi måske skal i gang med

i alle mulige sager konstant det er også meget normalt at regeringer også den danske regering hvis man ikke er enig bringer sådanne sager til domstolen

også konkrete forslag om indeksering og det

været forslag som er kommet fra en stribe forskellige partier de har været diskuteret i forhandlingslokalet men de er så blevet skudt ned

ved med at være for vi mener der skal findes en løsning på det her sammen med regeringen

at nogen skulle komme i klemme men med det formål at sikre at den konstruktion vi har i det danske samfund med en kontrakt

også holder i den nye konstruktion at man ikke bare kommer til danmark og arbejder her i ni timer om ugen og på den måde optjener retten til velfærdsydelser uden

og der har vi præsenteret

har

hvorfor fremsætter man så et beslutningsforslag hvorfor

det ene spørgsmål det andet spørgsmål jeg hørte også herre brian mikkelsen sige at det konservative folkeparti havde fremsat et arsenal af

kunne vi ikke få nogle smagsprøver på det her arsenal af forslag der holder sig inden for eu forordningen

ting som har været nævnt i den offentlige debat men vi mener godt man kan lave en model som både er forenelig med eu retten og som er socialt acceptabel og som sikrer det grundliggende princip at man skal bo arbejde og betale skat i danmark

være overskyggende også i forhold til det her beslutningsforslag hvis det stod til

andre med medforslagsstillere at det vigtigste er at finde en løsning ikke at

få vedtaget nogle forskellige forslag det vigtigste er at sikre nogle værnsregler som sikrer at man skal bo arbejde og

skat i danmark før man får adgang til de offentlige ydelser

forslaget her er ikke det vigtigste det vigtigste er at finde nogle varige løsninger

om at gøre udbetalingen af børne og ungeydelse betinget af at barnet er bosiddende i danmark vil således ikke være i overensstemmelse med eu retten jeg har ikke nogen grund til at tro at de øvrige eu lande ikke også efterlever forordningen skatteministeriet har via udenrigsministeriet rettet henvendelse til de øvrige eu lande

bekræftet at disse også tildeler børneydelser i overensstemmelse med forordning

og tre og firs herunder at der udbetales ydelser til børn i udlandet på nuværende tidspunkt har vi modtaget svar fra en og tyve lande der alle oplyser at de følger principperne i den pågældende forordning ved tildeling af børneydelser regeringen har udarbejdet og fremlagt et udkast til lovforslag som vi sendte i høring i slutningen af februar to tusind og fjorten hvor vi ønsker at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med eu retten vi er tilhængere af et indre marked i eu hvor der er fri bevægelighed over grænser for varer og arbejdskraft danmark har stor fordel af den fri bevægelighed som skaber vækst og arbejdspladser regeringen støtter at eu borgere har ret til at flytte efter arbejde men ikke at eu borgere flytter for at opnå offentlig forsørgelse da beslutningsforslaget vil føre til regler som ikke vil være i overensstemmelse med eu retten kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget men vi er som allerede nævnt

for at diskutere initiativer på området forudsat at initiativerne er i overensstemmelse med eu retten og i øvrigt ikke efterlader regningen hos de dårligst stillede børnefamilier

også er et opgør med det optjeningsprincip som vko indførte i to tusind og ti

sammen med den øvrige opposition og enhedslisten var enige om at

ikke bag på mig at der bliver henvist til eu retten men jeg havde dog håbet at den havde vi ligesom haft under det tidligere forslag sådan at vi her kunne diskutere

og de principper som enhedslisten foreslår så kan vi jo altid tage diskussionen om

at gå ned i eu og kæmpe for de principper jeg synes

den politiske diskussion over så jeg vil

sådan rent indholdsmæssigt og principielt om det forslag enhedslisten

det er et ret fundamentalt princip der her er tale om og derfor

da det er noget der gavner en række danske

børnefamilier og da vi betragter det som temmelig urealistisk at man skulle kunne opnå et resultat

det er noget vi vil tage med i

arbejde vi vil gøre i eu

længe man kan tage dagpenge med hjem muligheden for at opstille værn hvis man får væsentlige økonomiske ubalancer og eventuelt hvis det har interesse for dem vi nu forhandler med også at arbejde for en eventuel indeksering

til danske statsborgeres i udlandet bosiddende børn og derfor er vi

slået ind på den vej som enhedslisten her foreslår dertil lægger vi altså også at skulle man skabe juridisk mulighed for det

jo kræve en ændring af et af forordningens grundprincipper og det vurderer vi

og derfor er det at vi har foreslået at arbejde på andre ændringer til forordningen når

fra det sidste beslutningsforslag

jeg vil sige at

ikke mener at man skal have den samme børnecheck uanset hvor børnene er det er derfor vi fra venstres side

barnet opholder sig

så hvis jeg skal være positiv

som nogenlunde kan siges

bare en lille smule i den samme retning men omvendt fremgår det også af beslutningsforslaget at enhedslisten ønsker et opgør med optjeningsprincippet således at man fra første dag man arbejder i danmark skal have fuld adgang til børnechecken

i danmark inden man skal kunne trække fuldt ud på de danske sociale ydelser det var netop derfor vi indførte optjeningsprincippet som værn mod at man med meget kortvarigt ophold og beskæftigelse i danmark skulle kunne trække fuldt ud på ydelserne

folkepension fordi der er brøkpension

enhedslistens beslutningsforslag

der arbejder og betaler skat

ikke kan få adgang til de samme ydelser før de har været

kan ordføreren ikke se at det er diskriminerende i forhold til de mennesker

og danske statsborgere som har været ude af landet i længere tid

til mennesker der kommer hertil

danske statsborgere der har været borte et stykke tid og kommer tilbage i skal betale nøjagtig lige så meget i skat som os andre i forhold til

et optjeningsprincip når det gælder vores børnefamilieydelser

dagpengeret og så er der også et arbejdskrav man skal opfylde det er jo den store forskel det er et personligt bidrag og medlemskab af en a kasse der er betingelsen så det er jo et helt andet princip når

dagpenge end når vi taler om skattefinansierede velfærdsydelser

ked af at ordføreren ikke vil forholde sig til mit spørgsmål nemlig om det ikke er diskrimination at man forlanger af mennesker der kommer her til landet danske eller udenlandske statsborgere og ikke opfylder et optjeningskrav

også fordi der var et optjeningsprincip men der er jo heller ikke

fair nok men vi har behandlet statsborgere ens uanset hvor de kommer fra

efter juristernes vurdering er i direkte modstrid med de internationale aftaler vi har i forhold til eu og eu forordningerne og

helt grundlæggende dele af dem og alene af den grund kan det jo ikke lade sig gøre at gennemføre det jeg har stor respekt for at enhedslisten

et forslag der i virkeligheden ligger i smuk forlængelse af hvad enhedslisten

men jeg bliver stadig nødt til som en del af

regeringsparti at sige at det her

nogen gang på jorden i forhold til eu forordningerne

derfor også kan ændres af mennesker hvis det har strejfet ordføreren at

så kunne det være dejligt at høre om ordføreren så

ville kæmpe i eu for at få de

er så grundlæggende en del af

arbejdskraftens frie bevægelighed mellem arbejdsmarkeder at det bliver svært at have med at gøre så det tror jeg heller ikke har nogen gang på jorden dermed ikke være sagt at de her eu forordninger er på niveau

gang på jorden at vi ligesom sætter os for at

men jeg vil bare sikre mig at

jo fordi jeg ved at dansk folkeparti støttede vk regeringens

det var vist oven i købet har jeg forstået dansk folkeparti der fandt på at der skulle indføres sådan et optjeningskrav

når nu de siger at de vil støtte vores

ikke så meget hokuspokus ved det optjeningsprincippet

diskrimination ved jeg ikke rigtig

til rumænien og faren tager til danmark og arbejder så kan han få en børnecheck sendt til rumænien

og faren kommer til danmark og arbejder så kan man ikke få en børnecheck det er vel lige så diskriminerende men ikke desto mindre

er der altså de forskelle og sådan er det nu engang det har jeg ikke de helt store problemer med

nogle gange kan være underligt men diskrimination ja det findes der vist alle steder

at de her ydelser skal udbetales selv om barnet bor i et andet eu land

og det gælder selv om der er nationale regler der siger at barnet skal bo

vi kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget vi kan heller ikke støtte det fordi det jo også

både danskere hvis børn er i udlandet og andre eu borgere der knokler i dansk landbrug i de danske virksomheder

men jeg vil gerne invitere herre finn sørensen

at sikre den danske børnecheck som jeg forstår ordføreren og enhedslisten bakker op om lad os sikre den danske børnecheck og lad os samtidig sikre at de arbejdstagere

har ordentlige arbejdsforhold og at de får en anstændig løn og at de dermed også betaler en ordentlig skat og bidrager til det danske velfærdssamfund lad os arbejde sammen og det er en åben invitation til enhedslisten og til herre finn sørensen om både at sikre børnechecken og sikre en stærkere indsats imod social dumping

jeg er sikker

det er social dumping det er at det bliver misbrugt

hvor arbejdsgivere så kan sige

hovedproblem som vi vil have løst

det er hovedproblematikken i det her

der siger

samfund man arbejder man betaler skat så skal man ikke også have de samme rettigheder det er

at der er forskellige

når vi nu er enige om det her prøve at se om ikke vi kunne finde nogle værn mod social dumping

i diskussionen om social dumping hvor er

i forhold til id kort som heldigvis kom alligevel i forhold til cabotagekørsel i forhold

har overhovedet ikke fokus på det her

i stedet for at gå ned i det substantielle og prøve at komme med nogle holdbare løsninger som adresserer det

danske velfærdsydelser bliver brugt til at få lave lønninger til at glide ned hos for eksempel østeuropæere som selvfølgelig

end hvis man alene skulle have

begrundelser i forhold til de principper vi forsøger at skitsere så hører jeg meget gerne om dem så vi kan få en politisk diskussion om hvad der nu er det rigtige princip i forhold til det i stedet for bare den der besked med at det må man ikke for eu retten

bliver der vist ikke ret meget tilbage vi kan gøre heller ikke i forhold til kampen mod social dumping

og det spørger jeg så om igen hvad er det så for nogle konkrete tiltag der skal til

er ni timer om ugen

kunne kigge på så vidt jeg har forstået er det

med at man

som sikrer at børne og ungeydelsen som hovedregel ikke udbetales til forsørgere

om nogen et optjeningsprincip

trukket en klar politisk forskel op det er jo en god ting i den her debat

helt unikt i danmark i forhold til andre europæiske lande som jo ofte er en kombination af noget fradrag noget forsikring

så også sikrer nogle fornuftige værnsregler men vi kan ikke fra det konservative

altså at man skal have arbejdet i to fulde år ud af de sidste ti år for at få den fulde børnecheck

i samfundet på altså at man har bidraget til samfundet for

de ydelser der er i samfundet

ikke støtte forslaget vi kan heller ikke støtte forslaget

det også bliver nævnt fra forslagsstillernes side at det

for os er det afgørende og det er ultimativt

forslag som vi er med på er foreneligt med eu retten så derfor kan vi ikke støtte

at som et led

skal de kunne eksporteres det vil sige at hvis man i et land har opnået retten til dem skal man kunne tage dem med sig ud af landet det er jo det stik modsatte princip man der har

csus regeringsgrundlag har gjort op med det man kalder fattigdomsvandring altså prøvet på at bekæmpe tendensen til en social union og der er der sket et ryk i europa også i opfattelsen hos de toneangivende lande der er vi enige i at man

afgrænse det til at

relation til at man har bidraget til at arbejde der

skat i det land før man får adgang til de ydelser

det som udgangspunkt skal være det land hvor man bor men grundlaget er jo klart nok i dag og det står helt eksplicit endda

her i danmark og at kan sende det ud af landet det står der

set i forordningen og det må vi jo så respektere

optjeningsprincip men man skal bare anerkende at man også optjener ret til de ydelser når man opholder sig og bor i et andet eu land

et optjeningsprincip der siger at man ikke bare kan komme fra usa eller kina

herre brian mikkelsen ikke

da folketinget i december to tusind og ti

var det godkendt af alle jurister og det blev vedtaget med åben pande og rank ryg i det danske folketing det trådte i kraft den første januar to tusind og tolv under den nuværende regering så sker der det i foråret to tusind og tretten at man modtager et brev fra kommissionen som følge af en klage fra en sønderjyde og regeringen ændrer så praksis uden overhovedet at tage en dialog med kommissionen om de ting uden overhovedet at intervenere i de to konkrete sager

er vores stille ydmyge budskab at den danske regering jo har et ansvar for at beskytte danske interesser så må man også kæmpe for det system som er vedtaget i folketinget og det er også det som vi jo har diskuteret de sidste fire fem timer derfor mener vi at man burde

vi kan tage alle mulige diskussioner med kommissionen men skal vi ikke respektere

eu domstolen som også har betydning

hvis ikke vi respekterer det princip skal

otte og tyve forskellige domme for at vi kan få landene til at overholde eu forordningerne er det ikke et godt princip

klar dom siger man bang det respekterer vi og så arbejder vi sammen om at se på de løsninger vi gerne vil finde

det også betydning for andre sager i fremtiden derfor er vores budskab stadig at vi bør tage en sag i forhold til kommissionen have en dialog med dem og i sidste ende indbringe den her sag

at børne og ungeydelsen som hovedregel kun udbetales til forsørgere hvis børnene har bopæl i danmark og at fjerne det optjeningsprincip som vk regeringen indførte i to tusind og ti og som enhedslisten sammen med de andre oppositionspartier stemte imod lad os tage det sidste først vi mener at den lovgivning som vko indførte diskriminerer både danske og udenlandske statsborgere som ikke opfylder lovens optjeningskrav for det man siger til disse mennesker er jo at de skal betale skat på lige fod med os andre når de arbejder her

af ti år enhedslisten går ind for ligebehandling og lige vilkår udenlandske arbejdere er velkommne her i landet hvis de arbejder på lige vilkår med danske lønmodtagere samme pligter samme rettigheder hvis de opfylder pligterne herunder betaler skat skal de også have de samme rettigheder som andre skatteydere det samme skal selvfølgelig også gælde danske statsborgere der ikke skal straffes fordi de har været ude af landet i længere tid

har de samme leveomkostninger som alle andre og derfor skal børnene i disse familier også have de samme vilkår som andre det skal ikke være afhængigt af hvor længe man har været her men børne og ungeydelsen er netop tilpasset leveomkostningerne for familier med børn der har bopæl i danmark ligesom den spiller sammen med andre sociale ydelser der vedrører børnefamilier her i landet derfor er det ikke rimeligt at børnechecken udbetales til forsørgere hvis børn ikke opholder sig her i landet hertil kommer at det kan misbruges til at trykke lønnen for udenlandske arbejdere fra lande med langt lavere løn og leveomkostninger end i danmark

importere billig arbejdskraft da en børnecheck anvendt i hjemlandet kan give et langt højere rådighedsbeløb end de danske kollegaer har

er det jo det bærende princip i den danske velfærdsmodel at velfærdsydelserne er skattefinansierede og universelle rettigheder for de grupper af borgere de nu er beregnet til men at de som hovedregel er betinget af at borgerne er fuldt skattepligtige og opholder sig her i landet ser man på den gældende lov

heller ikke være nogen tvivl om det her vil jeg henvise til lovens

hvor det klart fremgår at det er en betingelse for at have ret til børne og ungeydelsen at barnet faktisk opholder sig her i landet ikke desto mindre udbetales der cirka to hundrede million

er noget eu har pålagt os med støtte fra skiftende danske regeringer siden nitten syv og firs det er på tide at vi får administrationen af denne lov bragt i overensstemmelse med lovens ordlyd og oprindelige mening og det er meningen med vores beslutningsforslag som behandles her i dag

det lovforslag l en hundrede og tres som senere kommer til behandling afslutningsvis vil jeg præcisere at vi med disse forslag ikke vil fratage nogen en ret til en børnecheck som de allerede har erhvervet

skræmmebilledet med at vi tager børnechecken fra fem tusind danske familier eller hvor mange det

det kan man selvfølgelig ikke folk har erhvervet en ret så må de beholde den også selv om man måske skulle være uenig i de retningslinjer

er præciseret i beslutningsforslaget men det er det

om der kan være fornuftige afvigelser fra hovedreglen om at børnechecken kun udbetales hvis børnene opholder sig her i landet vi har selv anført et enkelt eksempel men det må jo så fremgå af den videre

produktionen sådan at afskedigelser hjemsendelser ophør af opgaver tidsbestemt akkord og lignende undgås så vidt

muligt og det er et

lige så væsentligt det er at vi har et godt flexicuritysystem i danmark lige så vigtigt er det selvfølgelig at man ikke fyrer folk uden grund det har ikke mindst betydning i forhold til vikarbranchen og andre områder hvor korttidsansættelser benyttes ofte det andet formål med g dagsordningen er jo det helt åbenlyse at arbejdsgiverne skal bidrage til at nedbringe udgifterne til dagpenge

også den argumentation der blev lagt

sammen med den tidligere vk regering udvidede ordningen med en tredje g

i to tusind og otte en fuld afskaffelse af g dagsreglerne skønnes at medføre en offentlig merudgift på knap tre hundrede million kroner årligt afskaffelse af

at medføre offentlige merudgifter til dagpenge på cirka hundrede million kroner årligt

som udgangspunkt regeringens holdning at g dagsordningen

bidrager til at vores arbejdsgivere planlægger produktionen på en måde som også passer til vores lønmodtagere

princippet om at også arbejdsgivere er med til at finansiere udgifter til dagpenge er en god idé omvendt vil jeg gerne sige i dag fra talerstolen

at diskutere om der er nogle mennesker der i dag er på kanten af vores arbejdsmarked som måske har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet fordi der er nogle arbejdsgivere der kan tænke at der kan komme en betaling via g dagsordningen og derfor lader

at borgere på kanten af arbejdsmarkedet opnår ansættelse eller muligheden for at få afprøvet en ansættelse

grundlag men men jeg synes omvendt

at man kan kigge på det her spørgsmål i forbindelse med den dagpengekommission som regeringen allerede har bebudet at vi ønsker at nedsætte vi vil gerne

igangsætte en dagpengekommission med henblik på at diskutere om vi kan sikre et mere moderne dagpengesystem end det vi

det vil være naturligt at g dagsordningen kan komme til at indgå i den kommende kommissions

jeg bare sige at hele dagpengesystemet er uhyre vigtigt både for danske lønmodtagere og for danske virksomheder

vi vil gerne undersøge g dagsordningen men jeg kan på det

vil være mere tilbøjelige til at ansætte nogle for kortere tid hvis de ikke har g dagene

ansat i tyve år skal firmaet betale tre g

chancen med den person

problemer men de er tilbageholdende når de skal betale de

det er det problem vi vil have løst og vi har hørt fra vikarbureauerne at for deres vedkommende

ministeren måske vil være med til at lave en forsøgsordning

at opretholde ansættelsen af at

som den minister der også er ansvarlig for alle dem der ikke går på arbejde og gerne vil

optaget af at diskutere hvad der måtte være af forhindringer det er også derfor

kan støtte det her på det foreliggende grundlag men jeg synes det er en helt relevant problemstilling

mere eller mindre selvfinansierende så det måske ikke

vi vil lave en forsøgsordning

er forsikret frem for en der er forsikret hvor man så risikerer at skulle betale

ansættelsen ikke kan fortsætte er det ikke noget som den socialdemokratiske beskæftigelsesminister kan anerkende kan være problematisk ved den her

den tidligere regering udvidede antallet af g dage

til at spænde ben for noget af det vi også gerne vil så lad os tage

sammenlagt har arbejdet to fuldtidsuger hos samme arbejdsgiver eller hvis lønmodtageren bliver ledig på grund af arbejdsgiveren

skal arbejdsgiverne som det er i dag betale denne dagpengegodtgørelse for at ansætte i i tidsbegrænsede stillinger og det kan jo medføre at arbejdsgiverne er tilbageholdende med at ansætte folk for en kortere periode fordi de så efterfølgende risikerer at skulle betale de her g dage og det kan være med til at genere både arbejdsgivere

princippet også dem som de gerne vil ansætte fordi de ikke bliver ansat

få deres ansatte ind i forskellige virksomheder i kortere perioder

g dage for kortere ansættelsesperioder er vurderingen at arbejdsgiveren dermed også

være positiv over for at ansætte mennesker det kunne være med til at give et mere fleksibelt arbejdsmarked og være med til som

sig selv være positivt

set også optaget af at skabe bedre rammer for vores erhvervsliv og

det vil koste omkring halvtreds million kroner

vurderer det til at kunne koste hundrede million

i beslutningsforslaget nævnt nogen anvisninger af finansiering

men jeg synes at det er værd at drøfte det her

også drøfte om om det er halvtreds million om det er hundrede million kr eller hvad tallet

gå ind og drøfte en reel afskaffelse af g dage for kortere tids ansættelse der er i hvert fald et problem her og vi vil da gerne være med til at se nærmere på problemstillingen fordi det kan være med til at gøre vores arbejdsmarked endnu mere fleksibelt og være med til at hjælpe mennesker ind i det her fællesskab udfordringen er så præcis finansieringen og

vil vi gerne drøfte med dansk folkeparti så vi ser frem til det

fra at ministeriets tal passer det der så ligger i det er at vi i dansk folkeparti mener

få nogle i job og dermed sparer man dagpenge

ad den vej være mere eller mindre selvfinansierende men jeg sætter pris på

virksomhedernes lyst til at ansætte

om vi kan få konkretiseret hvad

konsulenter i hvilke ministerier eller i styrelser er det

at regeringen og eventuelt et udvalg kommer med nye

jo godt trække ud så

håndterer det her beslutningsforslag og der lyttede jeg mig også til at ministeren sagde at

en forsøgsordning og vi siger så stille og roligt at

skal have finansieringen på plads ellers kan

især i en tid med skiftende konjunkturer så meget desto mere vigtigt er

at arbejdsgiveren også har en tilskyndelse til at planlægge produktionen på en hensigtsmæssig måde det formål bidrager g dagsordningen til at opfylde det er naturligvis også vigtigt

er helt i tråd med den danske arbejdsmarkedsmodel og det er derfor klart

om lovgivningen er utidig og det er jo selvfølgelig også noget af

g dagene har tidligere været kritiseret for at være bureaukratiske og en række lønmodtagergrupper herunder mange kunst og kulturarbejdere melder at de har meget svært ved at få g dagene betalt af arbejdsgiverne jeg tror vi skal være åbne over for at kigge på en måske ny frisk model

til g dagene det mener jeg dog umiddelbart ikke er den model som dansk folkeparti har fremlagt her i dag

inde på økonomien

en finansieringskilde og det synes jeg er meget stort og jeg er nødt til at rose dansk folkeparti når de endelig gør det for lige nu er de jo bagud med omkring fyrre milliard

det er rigtig rigtig godt når så endelig dansk folkeparti

hvorvidt g dagene foreslås helt afskaffet eller om det gælder for personer

i overskriften at det er tre måneder men inde i selve teksten lyder det flere gange som om man helt vil afskaffe modellen og der hørte vi jo

er ikke et sekund i tvivl om at herre bent bøgsted fra dansk folkeparti vil belyse det nærmere når han kommer på talerstolen de nuværende regler med til at sikre at også arbejdsgiverne er med til at holde for når vi har arbejdsløshed i danmark

er med til at betale den situation de sætter

gør det sværere for nogle at komme ind på arbejdsmarkedet er reel

bestemt også indimellem og derfor er den her diskussion reel i dag jeg vil selvfølgelig også gerne takke dansk folkeparti for at tage diskussionen op

dagene også trænger til et lille servicetjek

til at gøre det på det rette tidspunkt men sammenlagt kan socialdemokratiet

den kommende vækstpakke kunne være interessant at overveje det igen

lægge mig fast på noget men jeg vil gå videre med ideen om at

i en prøveperiode så spørgsmålet kan blive inddraget i overvejelserne om en vækstpakke det er en interessant tanke

jeg går ud fra at

og at herre leif lahn jensen

videre til sin minister med at det

at virksomhederne har problemer

er nogle af de her mennesker der kunne komme i arbejde

jeg er også gået videre med det der stod ikke

jeg bestemt også synes ligesom ministeren at når det er inden for

jeg vil på ingen måde lægge mig fast på noget som helst om det er

de her måneder eller hvad det er men jeg er

jo meget godt gjort rede for hvad begrundelsen

både virksomheder og lønmodtagere

sikre at der er en hensigtsmæssig planlægning fra virksomhedens side

flow i forhold til ansættelser derunder ligger også et ønske om at arbejdsgivere skal være med til at medfinansiere udgifter til dagpenge så det er jo i det lys at man skal se

i forhold til dfs forslag

jeg sige at selve rationalet bag dansk folkepartis forslag selve tankegangen synes jeg såmænd er sympatisk nok fordi der ligger et ønske om at

jeg mener sådan set også at g dagsordningen har en fordel

en styrke i forhold til at sikre at arbejdsgivere også medfinansierer dagpengeudgifterne men er der elementer som beskæftigelsesministeren også var inde på som man kan kigge nærmere på i den her ordning og som trænger til granskning og måske trænger til justering

afvise beslutningsforslaget men vi vil gerne tænke det med ind i en modernisering og forenkling af hele dagpengesystemet som kommer til

dagpengekommissionen

virksomheder som roser

er et system som er en fordel for både arbejdsgivere og lønmodtagere så jeg hører

også derfor jeg siger at i stedet for

det bedre at vi får det gennemanalyseret og træffer en beslutning på

kravene eller ønskerne fra virksomhedernes side

også bare lige sige at ase som rigtignok peger på nogle

på iværksætternes forhold som vi også gerne vil undersøge

ønskede g dagene afskaffet i hele den offentlige sektor argumentet er

betyder at det bliver dyrere at bruge vikarer i kommunerne dermed er man nervøs for at

vil blive mere nedslidt og det

på den anden side at der i den offentlige sektor er behov for tilskyndelser til at tilrettelægge arbejdet så man undgår unødige fyringer vi ved at der er a kasser

oplever at der er meget bøvl med at administrere ordningen samlet er der således argumenter

at se nærmere på ordningens fordele og ulemper

lyset af det samlede regelsæt på området vurderer vi med hensyn til

danske samfund at det er rimeligt at arbejdsgiverne skal betale for de tre ledighedsdage men som jeg også var inde på

absolut åbne for

med lovgivning omkring årtusindskiftet blev muligt for a kasserne at lægge ud for g dagene og efterfølgende kræve penge ind hos arbejdsgiverne finder man stadig en del eksempler på manglende betaling især inden for områder der benytter mange vikarer og

for at slippe for at udbetale g dage har arbejdsgiverne en interesse i at ansætte folk der ikke er medlemmer af en a kasse og dagpengeberettigede det har ført til øget brug af uorganiserede vikarer diskriminationen af organiserede kan medvirke til social dumping g dagene giver en masse bøvl og unødvendigt tidsforbrug i såvel a kasserne som hos arbejdsgiverne derfor bør g dagene afskaffes og der må findes en anden ordning så arbejdsgiverne fortsat bidrager til dagpengesystemet

til arbejdsgiverne dfs forslag om at afskaffe g dagene for ansættelser under tre måneder kunne derfor ser ud som en god omend spæd begyndelse på afskaffelse af g dagene men det er det faktisk ikke for det første vil det motivere arbejdsgiveren til almindelig udbredelse af korttidsansættelser og brug af vikarer en udbredelse som enhedslisten er imod for det andet er der i dfs forslag tale om et direkte arbejdsgivertilskud

million kr beskæftigelsesministeren siger hundrede

er der tale om et direkte arbejdsgivertilskud enhedslisten ønsker ikke at arbejdsgivernes bidrag til dagpengesystemet sættes ned og derfor stemmer vi imod

på arbejdsmarkedet i dag er folk i højere grad omfattet af opsigelsesvarsler

normalt meget af at vi har

arbejdsmarked i danmark og det har vi også men g dagene er en af de ting der gør arbejdsmarkedet mindre fleksibelt det er en skat på

klart at det gør det mindre attraktivt sænker incitamentet og det mere besværligt at komme af med medarbejdere når man har brug for det men det er også en skat på ansættelser specielt

vikarjob som ofte kan være en god indgang for mange til arbejdsmarkedet og i

ansættelsesforhold kan et vikarjob være en god måde at komme ind på arbejdsmarkedet

jo ofte lavtlønnede der gør brug af sådan nogle job til at komme ind på arbejdsmarkedet og der er det ikke hensigtsmæssigt at det er forbundet med en

lønmodtagere i sådanne job samtidig

folk der har tegnet et medlemskab af en a kasse hvis en arbejdsgiver skal stå og vælge mellem en

et vikarjob så vil man være mere tilbøjelig til at vælge personen som ikke er medlem af en a kasse da det potentielt kan blive dyrt hvis man skal af med vedkommende som er medlem af en a kasse derfor synes vi også

g dagene skal fjernes helt vi synes også at de bør fjernes fra længere ansættelser

opsigelsesvarsel og har løn i tre måneder efter at man er opsagt så er det jo lidt underligt at man

skal have tre g dage det giver heller ikke ret meget mening så alt i alt synes vi man bør afskaffe dem

er vi positive over for dfs beslutningsforslag

vi har også nogle problemer med finansieringen men det kan vi måske tage i udvalgsarbejdet måske vi kunne blive enige om en lidt mere holdbar finansiering end den der er anvist i det her beslutningsforslag så vil jeg sige

det her er noget der godt kan findes enighed om i folketinget så hvis vi nogen sinde kommer til at skulle lave en dagpengereform under den her regering kunne det godt tyde på

fjernelse af forhold som belaster virksomhederne fordi det skal være attraktivt at etablere og drive virksomhed i danmark og derfor

et sundt og dynamisk erhvervsliv er jo altså den vigtigste forudsætning for at skabe velstand men også velfærd i danmark og det kræver gode og stabile rammevilkår som kan sikre virksomhederne frihed til og mulighed for at udvikle sig at fjerne g dagene vil bidrage til at forbedre virksomhedernes rammevilkår nogle virksomheder

brancher med mange vikarer oplever at g dagene kan modvirke mulighederne for at ansætte flere medarbejdere virksomhederne

tage en ekstra medarbejder ind selv om der kan være behov i produktionen her og nu grundet omkostningerne ved g dagene hvis nu produktionen uventet går ned og fyringer altså en nødvendighed vi tror på at ophævelse af g dagene vil være med til at skabe endnu flere jobåbninger fordi

tage flere ind i perioder hvor de altså lige står og mangler et par ekstra hænder

regeringsfarven på et tidspunkt skifter

beslutningsforslag når nu det pludselig bliver dobbelt så dyrt

godt forstå hvis der er nogle der har været lidt i tvivl om

at det her vil medføre at de kan få rigtig mange flere

de skal af med med tre dages

ansat i kortere tid fordi

ansætte flere og derfor tror vi

vi vi har stillet et spørgsmål til ministeriet og svar

holder stik

positiv over for at se

ansat nogle i kortere tid at ministeren så siger

og bliver en problemstilling som vi skal

som et tilsagn fra ministeren

i en større forhandling om

altid en relevant diskussion

skal indgå i en samlet pakke og respekt

det er ikke en afvisning

og de problemer der er

indgå i en samlet pakke sf

netop fordi de mener det kan komme arbejdsgiverne til gode

har givet et positivt tilsagn

tvivl om finansieringen det er noget vi

positiv tilgang til det men er også lidt i tvivl om finansieringen der må jeg så tilbage og kigge på

finansiering eller hvordan vi nu løser problemet en ting er at

kan indgå i en forhandling af hele dagpengereformen

synes jeg egentlig at det har været en debat hvor der næsten udelukkende har været positive tilkendegivelser om at man godt kan se at

en aftale om det så kan indgå i en mindre vækstpakke som herre leif lahn jensen var inde på

en udmærket idé som jeg kun kan kvittere for

mine kollegaer her i folketinget for at have taget